tak formand

som omhandler

vil sige at socialdemokratiet støtter lovforslaget men vi har selvfølgelig nogle bemærkninger til det lovforslaget retter sig

mod en etablering af foranstaltninger

rigtig godt at tobak er den værste den mest skadelige enkeltstående faktor mod danskernes helbred og danskernes folkesundhed så det er rigtig godt at vi får taget nogle initiativer her

den illegale del af tobakshandlen man

og dermed har vi selvfølgelig også nogle fordele og et indspil i forhold til de indtægter man som som land har det her

kommissionen der tilbage i december sytten vedtog en gennemførelsesforordning og derfor skal der nu indføres et sporbarhedssystem i danmark

der skal udstedes entydige identifikationsmærker og sikkerhedsmærker på al tobak som fremover skal forhandles i danmark det vil med andre ord sige at man vil kunne følge et tobaksprodukt

helt ud i detailhandlen hvor det bliver solgt det bliver sikkerhedsstyrelsen der får ansvaret for at udpege

udstede de entydige identifikationsmærker og så bliver det skatteforvaltningen der skal tage sig af den del der ligger under deres

regeringens side lagt op til at man også skal kunne frakende handlende retten til at markedsføre tobak i en periode hvis man ude i detailhandelen gentagne gange og i grove

rammer for at der ikke må sælges tobaksprodukter til unge under atten år

er lige nøjagtig det som eu har bestemt i forhold til en id identifikation den vil man kunne

mulighed for at sælge tobak den del er

i socialdemokratiet meget interesseret i vi var det første parti der foreslog en bevillingsordning som vi kaldte det altså at detailhandlende skal kunne fratages muligheden for at sælge tobak

tobak til derfor vil vi også frem mod tredjebehandlingen sørge for at få det tydeliggjort

der ligger i den her mulighed man kan se

høringssvarene at rigtig mange parter eksempelvis kræftens bekæmpelse men også andre organisationer ønsker en reel licensordning i stedet for

at man skal kunne fratage detailhandlen muligheden

vi er i socialdemokratiet meget betænkelige ved den del der har med kontrollen af lovsystemet at gøre nu er det sikkerhedsstyrelsen der skal udføre den her opgave

jeg skal ikke undlade at sige at

fra socialdemokratisk side det er en uambitiøs og ikke tilstrækkelig god ordning

man lægger ud til den reelle kontrol det vil vi være meget opmærksomme

allerede nu adressere til ministeren at vi ønsker at det her skal evalueres vores forslag vil være at man efter

tre år laver en evaluering men at ministeren og departementet også sørger for at vi som folketing bliver orienteret om hvordan

er lidt en underkendelse af problemets omfang

derfor er det et område vi vil holde meget nøje øje med men socialdemokratiet støtter forslaget med de her bemærkninger og vi ønsker at ministeren indbygger en evalueringsordning tak

her kamp mod tobakken

at der kommer utrolig mange uhensigtsmæssigheder i den måde man forvalter det

vi kan se at i og med det bliver sværere og sværere og dyrere og dyrere at få cigaretter nogle mener ikke dyrt nok

vi kan se at

mange flere farlige stoffer i end hvad der er i i de cigaretter der er farlige nok derfor gør man nu det her at man

får lavet en mærkningsordning så man kan følge cigaretterne

den vej de tager fra producenten og ud til det sidste led vi har jo i de seneste par måneder hørt en en masse

havde brug for at komme med

hvordan man sikrer at der ikke bliver solgt cigaretter til børn under atten år samt at man selvfølgelig ikke indkøber illegale cigaretter

er vi selvfølgelig positive over for forslaget

at man nu laver den her registreringsordning så man kan følge cigaretterne vi er også

tobaksprodukter til

sanktioner som at man ikke må sælge tobak i flere måneder

også lige så slemt som at sælge til dem der er under atten år at sælge nogle cigaretter som for det første

er noget der er fyldt med farlige stoffer

noget af det vi vil spørge ind til i udvalgsarbejdet er hvor mange salgssteder

tobaksprodukter samt hvad er straffen vi er godt klar over at det her

i andet udvalgsregi men men nu har vi et

gå efter nogle af dem der forbryder sig mod den

vi bakker også helt op

id udsteder

identitetsmærker og at skatteforvaltningen er dem der er ansvarlig for at generere og udstede sikkerhedsstempelmærker

så tænker det var meget sjovt men jeg tror at der var glemt et s det var stempelmærker så vi bakker

det kunne de jo bare selv gøre så vi ikke behøver have det her lovforslag sådan hørte jeg

er jo en del supermarkeder der faktisk har meldt ud og har en holdning til at skjule cigaretter under disken

der er jo mange andre steder der sælger cigaretter så

ordføreren ikke lige uddybe hvad mener ordføreren med at

hvilket heller ikke burde være nødvendigt

derfor kan forlange

bare selv kunne indføre

at der faktisk er supermarkeder der gør en stor indsats

når man køber cigaretter jeg synes da også vi må anerkende at der er

nogle supermarkeder og nogle kæder som rent faktisk

sporbarheden kan de jo ikke selv sørge for altså den ene problemstilling som ordføreren selv var inde på

og man kan spørge dem om de vil lave nogle andre sanktioner eller

jeg er da glad for hvis der er en netto der gør det

vi ved jo bare fra undersøgelser

var otte ud af ti unge mennesker der kunne købe cigaretter uden at vise id så der er jo et problem derude og det bør man selv tage op som forretning

for tobaksvarer det er en følge af

gennemførelsesforordning som det så flot hedder og skærpede sanktioner for salg af tobak til unge under atten år begge elementer støtter vi varmt i venstre og lad mig starte

under atten år det hører ingen steder hjemme så enkelt

flere detailhandelsbutikker allerede har taget gode initiativer og blandt andet indgået en partnerskabsaftale med regeringen omkring en styrket håndhævelse og det fortjener de ros for så

brodne kar om man så må sige som igen og igen

her gives der hjemmel til at forhandlere af tobak som gentagne gange overtræder eller ved grove overtrædelser kan fratages retten til at sælge tobak i en periode og det giver mening det giver også supergod mening at en sådan sanktion bliver understøttet af det nye track and trace system som er en del af lovkomplekset her for med et forbud kan sikkerhedsstyrelsen ganske enkelt

den identitetskode fra sporbarhedssystemet som er udstedt til forhandleren

fremover skal tobak være påført både entydige identitetsmærker og sikkerhedsstempelmærker og et brud på de regler

kan give bøde i venstre har vi en ambition

tredive skal vi have den første røgfri generation i danmark og vi har allerede her i folketinget taget en stribe initiativer som peger i den rigtige retning advarselsbillederne på cigaretpakkerne er blevet større der er kommet nummer på pakkerne til rygestoplinjen partierne bag satspuljen har igangsat en ny og moderne kampagne på de sociale medier målrettet de unge især dem på erhvervsskolerne som har de største udfordringer og netop nu behandler folketinget et lovforslag om at hæve bødestørrelserne for salg af tobak til mindreårige markant så

over feltet siden to tusind og femten hvor venstre rykkede ind i regeringskontorerne og satte sig et mål om den første røgfri generation i

venstre kan som tidligere nævnt støtte lovforslaget

og tredive jeg synes det er et klogt udspil her fra regeringen

at man i en periode i første omgang kan blive frataget retten så lad os da se hvilken effekt det har derude

til detailhandelens lyst til at bryde dansk lovgivning om man så må sige i forhold til at sælge cigaretter

at at det her kun er ét lille lovforslag ud af flere og at venstre vil være med til at gå skridtet videre og for eksempel sætte prisen og

som som jeg i hvert fald har stået her flere gange og foreslået

der skal jo nogle drastiske tiltag til er

ambitionen om den første røgfri generation i

og tredive der er mange veje man kan gå nu har jeg nævnt et par stykker af dem

advarselsbilleder på pakkerne stoplinien partnerskabet som regeringen har indgået lovforslaget som vi behandler om bødestørrelser og nu det her med muligheden for at man kan blive frataget retten til at sælge tobak så der er en hel stribe initiativer vi har taget tidligere så

man gjorde tobak dyrere jo det kunne man sagtens og vi er i venstre helt åbne for en diskussion af hvad cigaretter

allerede har redegjort for helt kort et et sporbarhedssystem

med det formål at kunne bekæmpe illegale tobaksvarer og som nummer to at man

miste muligheden for at sælge tobak hvis man gentagne gange og groft bryder det forbud der er

det er jo desværre velkendt at det sker

at købe tobak selv om man er under

indføre den her mulighed for at man kan miste muligheden for at sælge tobak vi vi har brug for

kastet mere lys over hvad det vil sige

det skal være groft og gentagne

det er i forlængelse af det som socialdemokraternes ordfører sagde sagde at hvis

en skærpet sanktion skal have en effekt ja så er

nødvendigt at man kan blive

og det er jo et grundlæggende problem i dag der eksisterer bøder og nu eksisterer der

for at man kan miste muligheden for at sælge tobak men hvis ikke der er nogen der kommer ud og kontrollerer om folk overholder loven ja så bliver effekten af sådan nogle sanktioner nok temmelig begrænset derfor mener vi at det er meget vigtigt at vi fortsat har en diskussion om hvordan vi sikrer at der rent faktisk er en kontrol med den regel der er om at man ikke må sælge til til børn og unge under atten år så vil jeg sige

til sidst og det er jo lidt i forlængelse af det som

en samlet strategi for hvordan vi tager hul på det her ambitiøse mål med at få en røgfri generation i

tredive fart over feltet

vil ikke være det som jeg vil betegne regeringens

sneglefart de mest effektive

der arbejder med forebyggelse på tobaksområdet priserne neutrale tobakspakker

et rygeforbud som gælder for alle de andre ungdomsuddannelser alle de ting mangler vi jo at

nogle små skridt men lad os nu

den her meget meget ulykkelige udvikling

vi er slet ikke tilfredse med det vi har nået indtil videre

at vi får taget fat på sådan en samlet national handlingsplan for kunne forebygge

december to tusind og sytten som det her lovforslag har baggrund i er grundlæggende en forordning som vi i liberal alliance ser meget fornuftigt i forordningen drejer sig konkret om tekniske standarder oprettelse og drift af et sporbarhedssystem for tobaksvarer et track and trace system hvor tobaksvarer kan følges og spores i hele eu fordi forordningens retsakter gælder direkte og umiddelbart i alle eu medlemslande helt grundlæggende er formålet at komme illegal handel med tobaksvarer til livs et formål det er ret svært at være uenig i lovforslaget vil tildele tildele kompetencetilføjelser til henholdsvis sikkerhedsstyrelsen og skatteforvaltningen og det støtter liberal alliance vi kan også bakke op om lovforslagets andet formål

sanktioner til de forhandlere som overtræder forbuddet mod at sælge tobak til personer under atten år gældende lov skal overholdes og selvfølgelig skal der være sanktioner mod at bryde loven at man kan frakende nogle retten til at markedsføre tobak for en periode synes liberal alliance også kan være på sin plads

vi med det her lovforslag skærper kontrollen med og sanktionsmulighederne for salg af tobak til mindreårige en registrering af forhandlere vil gøre det muligt at få et præcist kendskab til antallet af tobaksudsalgssteder og forbedre muligheden for en mere effektiv kontrol

ved grove lovovertrædelser til trods

kampagnetiltag og en stor og positiv ambition om en røgfri generation

i forhold til børn og unge der ryger derfor vil jeg ikke lægge skjul på at vi i alternativet mener at der skal gøres meget mere end der foreslås i dag for at få færre børn og unge til at ryge jeg har tidligere stået her i folketingssalen to gange i to folketingsperioder i træk og foreslået en prisstigning på cigaretter

igen i den her periode for jeg tror nemlig på at det godt kan lykkes

cigaretter skal skjules totalt det håber

netto har gemt cigaretterne og

faldet markant så det har haft en virkning

cigaretter bliver pushet af en industri som er fuldt ud bevidst om

for så bliver de loyale kunder resten af deres liv i to tusind og seksten brugte tobaksindustrien en og tres

alene i usa på at pushe cigaretterne ud til folk en og tres milliard

de fleste rygere starter med at ryge i teenageårene og derfor er det særlig vigtigt at børn

og unge ikke kommer til at ryge i alternativet er vi positive over for det her lovforslag som er et skridt i den rigtige retning

lighed i sundhed som sundhedsordfører synes jeg

noget af det allervigtigste man kan arbejde for er at folk kan have et godt liv hvad det nu er for dem et sundt liv og derfor gør det mig ked af det at se

en meget meget stor ulighed

godt og sundt vi har det der betyder cigaretter noget derfor er vi i radikale venstre meget optaget af at vi får den første røgfri generation det er vi mange der taler om men jeg tror også på at det ikke er nok

hvis et mål skal have en værdi skal man også gøre det der skal til og derfor er vi så optaget af at vi får sat priserne på cigaretter op

kommer ned under disken så man ikke kan se dem

et meget godt eksempel på at

ikke bare er gode

når vi arbejder sammen med landene omkring os det skulle man nogle gange tro man slet ikke kunne se herinde på christiansborg så bare sådan en lille her har eu sgu egentlig gjort det meget godt

ikke bare styrker sporbarheden men også sørger for at sætte hårdere ind over for dem der snyder

den ene ting er pointen fra dansk selskab for folkesundhed og ssp samrådet om at man helt burde kunne frakende folk der snyder retten til overhovedet

cigaretter den anden

og hjerteforeningen som siger

hvis der ligesom ikke er nogen folk i sikkerhedsstyrelsen til at

et spørgsmål om hvor mange vi så rent faktisk får taget

vi fra radikale venstres side støtter det her lovforslag

at ordførerens parti jo havde regeringsmagten sammen med med øvrige partier i

gerne vil have neutrale cigaretpakker

gøre det klart at sf ønsker at fremtiden skal være røgfri i dag ryger to og tyve procent af danskerne og andelen af rygere er ikke faldet siden to tusind og elleve de nye rygere der er kommet til siden to tusind og elleve er primært børn og unge under atten år og fire ud af fem rygere begynder før de

er brug for at gøre noget i forhold til rygning hvis vi skal knække den kurve og sikre en røgfri generation

og en røgfri fremtid rygning er skyld i en fjerdedel af alle dødsfald i danmark og rygere er i en særlig risiko for at få sygdomme som kræft og hjerte kar sygdomme og knogleskørhed og derfor er det også utrolig vigtigt for os at der nu skrides til handling

også op om forslaget om skærpede sanktioner ved salg af tobak til personer under atten år sf støtter forslaget om at butikker som sælger tobak til unge under atten år skal kunne fratages retten til at sælge tobak i en periode ved gentagne overtrædelser vi bakker også op om ideen om at det i danmark bliver sikkerhedsstyrelsen der tilføres den supplerende opgave at kontrollere forbuddet mod salg af tobak og alkohol til personer under atten år det er vigtigt for os at bekæmpe den illegale handel med tobaksprodukter både grundet folkesundheden og de tabte skatteindtægter derfor giver det også mening med en udstedelse af et sikkerhedsstempel så tobaksproducenterne nemmere kan spores og stemplet skal samtidig være en forudsætning for at kunne købe og markedsføre tobak lovligt sf vil nedbringe antallet af rygere i danmark og vil derfor arbejde for at færre begynder at ryge i fremtiden

også for forslaget

vi også vil understrege at det her kun er et lille skridt på vejen det er ikke særlig ambitiøst men

at understøtte at tobaksvarer ikke sælges illegalt i eu samtidig er

system som vi nu indfører og som får virkning i hele eu også bliver gennemført og håndhævet på en hensigtsmæssig måde i danmark derfor foreslår vi også med forslaget at det bliver sikkerhedsstyrelsen og skatteforvaltningen der skal kontrollere at tobaksvarer kan spores tilstrækkeligt i systemet og på den måde drager vi nytte af at sikkerhedsstyrelsen allerede udfører kontrolopgaver i detailleddet og at skatteforvaltningen allerede udfører kontrolbesøg hos virksomheder borgere ved grænseovergange og i lufthavne

de fleste af os har set en lang række både artikler og eksempler på simpelt hen ikke har været god nok og hvor der ikke har

en tilstrækkelig respekt af den lovgivning vi har i dag hvor vi jo har klare faste aldersgrænser for at vi ikke vil acceptere salg af tobak til børn og unge lovforslaget fastsætter derfor en three strikes

ordning jeg ved ikke hvad sådan noget hedder på godt dansk men det betyder jo at forhandlere som igen og igen sælger tobak til mindreårige vil kunne blive frakendt retten til at sælge tobak for en periode så med ordningen sender vi et stærkt signal om at hvis forhandlerne gentagne gange sælger tobak til mindreårige

også økonomiske konsekvenser i forhold til at man så mister retten til at sælge tobak i en periode og det er fordi det selvfølgelig ikke må være gratis for forhandlere at overtræde forbuddet om at sælge tobak til mindreårige jeg kan høre at der også

i relation til konsekvenserne hvis butikker sælger illegale cigaretter og dem er sikker på at vi ved hjælp af skatteministeren og erhvervsministeren kan få afklaret under udvalgsbehandlingen da det jo er et lovforslag som ikke kun dækker den del der ligger på sundhedsområdet men

også har afsæt ind på erhvervsområdet og ind

skattelovgivningen jeg glæder mig til den videre drøftelse af lovforslaget og stiller mig selvfølgelig til rådighed for de spørgsmål der måtte være i udvalget

det handler om lige nøjagtig hvordan sproglige kompetencer er et usandsynlig væsentligt element for at man kan sikre en høj patientsikkerhed for at man kan sikre tryghed og og reel forståelse mellem patient og det sundhedsfaglige personale regeringen har truffet en beslutning i forbindelse med finansloven for to tusind og atten om at man vil lave en certificeringsordning for fremmedsprogstolkning på sundhedsområdet det støtter vi i socialdemokratiet vi har haft flere initiativer og vi har haft samråd og andre drøftelser af hvordan vi kunne gøre ting bedre i forhold til netop

højne patientsikkerheden med baggrund i at der ikke sker sproglige forviklinger og misforståelser

i sundhedsvæsnet der skal være nogle godkendelsesprincipper i forhold til de institutioner der skal forestå certificeringen der skal være en uddannelse der skal

der lægges op til at det skal være en kan ordning for de fem regioner i forhold til om de gør brug af certificerede tolke eller ej man kan jo sige og det

af en del af høringssvarene

en skal ordning i socialdemokratiet er vi meget bevidste om at hvis

løbe ind i nogle kapacitetsmæssige problemer og udfordringer og ville temmelig sikkert også og det fremfører danske regioner også

løbe ind i nogle udgiftsmæssige udfordringer men vi er i socialdemokratiet meget meget opmærksomme på kvaliteten og patientsikkerheden

også bede sundhedsministeren om

dels hvilke firmaer der søger certificeringsordning dels hvordan det går med at få udviklet tolke fremover

socialdemokratiet støtter lovforslaget som det er fremsat her

en tolk der blev ansat og som kunne tre ord på et givent sprog det gjorde at vi fra dansk folkeparti sagde det her kan ikke blive ved så en af de ting vi tog med til vores finanslovsforhandlinger med regeringen sidste år var at nu skulle der ske noget på toldområdet en ting var at vi fik sat et krav på hvor lang tid

været i danmark for at kunne få tolkning

var at vi så også skal sikre en ordentlig tolkning for dem der bliver tolket

en der kan de ting der er inden for sundhedsvæsenet i og med at det kan være andre ting end hvad man har brug for at få tolket i socialforvaltningen eller andre steder

en specifik viden inden for det sundhedsfaglige

der har været påpeget

man bliver godkendt på det samme niveau og det er nogle af de ting vi selvfølgelig vil spørge ministeren om hvordan vi sikrer det en ting er også at

som også tidligere ordførere var inde på gør det frivilligt og det tror vi også på vil være en begyndelse indtil vi får uddannet de tolke som vi skal bruge så

er blevet certificeret

bruge det som en skal bestemmelse

kigge regioner og andre i sundhedsvæsenet over skulderen for at sikre sig at de så også bruger det der er tilgængeligt når det

man bruger for lidt teknologi

for snart ti år siden hvilket man faktisk ikke har taget til sig der bliver brugt rigtig mange ressourcer på kørsel frem og tilbage samt

et nystartet firma der faktisk har lavet en

meget hurtigt kan komme i kontakt med en der kan tolke ens sprog

og som sådan ikke har kørsel lagt til så jeg tror på at man rigtig mange penge

han fik stillingen i august samme år det eneste problem var at han ikke kunne tale swahili efterfølgende fik han også ansættelse i to andre bureauer

eksemplificerer problemerne der er ved brug af tolke på sundhedsområdet kvaliteten på området er simpelt hen ikke høj nok og det er utrolig svært for regionerne at gennemskue om de hyrer en kvalificeret tolk eller ej de udfordringer er stadig aktuelle desværre

fremmedsprogstolkning på sundhedsområdet

være sagt med det samme det er en udfordring hvis man ikke forstår hinanden både for lægen og patienten og det samarbejde som der skal være om en given behandling det handler om tryghed for patienten det handler om patientsikkerhed

når en patient for eksempel får svar på en test er man hiv positiv

fra den virkelige verden certificeringsordningen bliver gebyrfinansieret og det mener vi i venstre er en rigtig god løsning på en udfordrende problemstilling ligesom det vil være sundhedsministeren der beslutter hvilke institutter der formodes at kunne uddanne tolke til et tilfredsstillende tolkningsniveau både i forhold til dansk

institutterne målet er

højne patientsikkerheden og samtidig give regionerne bedre forudsætninger for at vælge en tolk med de rette kvalifikationer til den rette behandlingssituation

til formål at rette op på at den tolkning

til rådighed i sundhedsvæsenet er af en

to af mine kollegaer har allerede nævnt swahili søren som var på forsiden af information for et års tid siden fru liselott blixt nævnte at han kunne tre ord på swahili og fru jane heitmann nævnte at han blev ansat i et tolkebureau faktisk blev han ansat i tre forskellige tolkebureauer

tolkebureauer som faktisk er på de lister som regionerne bruger når de skal bruge tolke i sundhedsvæsenet

baggrunden for at der lægges op til en certificeringsordning hvor en tolk så skal betale for at kunne blive certificeret af enten en offentlig eller en privat institution hensigten er så at man kan få et papir på de kompetencer som man

i dag er det jo overladt til sundhedspersonerne selv at skulle vurdere kvaliteten af den tolkning der er også selv om man ikke selv ved noget om det sprog der tolkes på og det er jo i sig selv en meget meget ringe

på den måde lægger op til at der også skal være private institutioner som skal kunne tjene penge på at udstede certifikater vi kender systemer andre steder fra hvor der er en sammenhæng mellem økonomi og certifikater og der kan være en tendens til at kvaliteten i eksamenen kvaliteten i certifikaterne skrider jeg har bemærket at der skal være et tilsyn med kvaliteten men ikke desto mindre synes jeg det er lidt bekymrende når der er en for tæt sammenhæng mellem hvor mange eksamener og certifikater man udsteder og så hvor mange penge man kan tjene

for alle tolke ikke kun for tolke i sundhedsvæsenet men vi

i den her sammenhæng regionerne i andre sammenhænge domstolene asylsystemet

om at man skal bruge de tolke som så er uddannet eller i den her sammenhæng certificeret det krav stilles der

er en væsentlig risiko for at vi laver en ordning men at den ikke får nogen effekt fordi man ikke bruger de tolke der er certificeret

der står i lovforslaget jeg tror det er på side tre i bemærkningerne kommunikationen mellem patient og sundhedsperson er afgørende for at opnå den bedst mulige patientbehandling

det er jo en del af baggrunden for at tolkning er så vigtigt

jeg helt helt enig i fru jane heitmann nævnte lige før eksemplet med med om man forstår det rigtigt når man får den besked at man er hiv positiv eller

sprog er ekstremt følsomt og når man så flytter det ind i en sammenhæng hvor vi taler om et

som modersmål ja så bliver det rigtig rigtig svært af samme årsag

det er en katastrofe at man fra regeringen

har indført brugerbetaling på tolkning i sundhedsvæsenet

regninger og udsende dem og så videre det så vi

sidst man havde den her form for brugerbetaling

synes jeg det er et problem for patienternes sikkerhed for

man afholder sig fra at søge hjælp er jo desværre til

så synes jeg i sig selv at det er absurd at man har pålagt brugerne betaling

men alligevel findes brugerbetalingen i dag de skal betale

kan risikere at møde en tolk som slet ikke kan tolke

at der er langt til at vi

for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet det er klart at detaljer i de informationer man får i sundhedssystemet kan have afgørende betydning og derfor er det også meget vigtigt at der ikke kan være tvivl om tolkens kompetencer ordningen skal fungere med brugerbetaling for den tolk der ønsker at opnå certificering liberal alliance støtter forslaget

ensartethed og høj kvalitet på sundhedsområdet i tolkningen i alternativet er vi glade for lovforslaget da det også er noget som vi tidligere har efterspurgt

vi mener har manglet som det også er blevet nævnt her er kommunikationen mellem patient og sundhedsperson afgørende på sundhedsområdet for at kunne opnå den bedst mulige

sådan her fra regeringens side manglende eller mangelfuld kommunikation kan i yderste konsekvens være medvirkende årsag til forkerte diagnoser og fejlbehandlinger har læge og patient ikke samme modersmål og kan de heller ikke kommunikere på et andet sprog spiller fremmedsprogstolkningen derfor en væsentlig rolle det er vi naturligvis fuldstændig enige i men vi finder udtalelsen og formuleringen ret absurd set i lyset af den debat vi havde her i folketingssalen om den lovgivning som den tidligere ordfører også nævnte

at regeringen har vedtaget egenbetaling

det er jo lige præcis den argumentation vi stod og havde i folketingssalen

ikke undlade at sige her i dag at det

er dejligt at regeringen anerkender hvor vigtigt det her er det er bare rigtig uheldigt at man så ikke har taget konsekvensen

så vil jeg nævne

certificerede tolke skal have et uddannelsesniveau svarende til gymnasieniveau da det ifølge indvandrermedicinsk klinik på odense universitetshospital vil udelukke størstedelen af de nuværende tolke fra at blive certificerede vi er naturligvis enige i at vi skal have højnet

men vi finder det vigtigt at det sker ved en gradvis opkvalificering så vi ikke kommer i en situation hvor den nye ordning slet ikke vil blive brugt

og vi så fortsat vil mangle kvalificeret tolkebistand derudover har jeg to problemstillinger som jeg vil nævne

den her ordning nødvendigvis skal ligge i sundhedsministeriet

det gælder alle områder hvor der er brug for tolk vi mener at der bør oprettes en statslig tolkeuddannelse og at det offentlige over tid bør forpligtes til at benytte certificerede tolke

da der ellers ville komme til at kunne mangle certificerede tolke men som sagt

overvejende positive over for lovforslaget

har lavet om tolkning på sundhedsområdet fordi det jo er hjerteløst at indføre gebyrer som betyder at vi har patienter som ikke forstår hvad lægen siger men lige præcis den her del

radikale venstre er god fordi det er vigtigt som de andre ordførere også har været inde på at der er en kvalitet i tolkningen sådan at tolkningen rent faktisk giver det vi gerne vil have nemlig at man kan forstå hvad der bliver sagt

er for en besked man får derfor kan radikale venstre støtte det her forslag

i for udviklingen

selve prisen på certificeringen kommer til at betyde men også om vi kommer til

nogle tolke som ellers gør det udmærket så jeg tænker vi må gå ind i det på den måde at vi støtter forslaget og så følger med

kan også redde liv det gælder også når patienten desværre ikke taler et sprog som lægen forstår det er helt afgørende for både patienten og lægen

kan medføre forkerte diagnoser og fejlbehandling vi har været

det er et spørgsmål som jeg også selv ved flere lejligheder har stillet til sundhedsministeren både skriftligt og i samråd og i den forbindelse har jeg også foreslået ministeren at man bør certificere tolke så vi får sikkerhed for at tolkningen er korrekt jeg kan derfor med det samme afsløre at sf støtter den del af forslaget tolkningen skal være af så god en kvalitet som muligt og tolke der arbejder i sundhedsvæsenet bør også have specialviden om sundhed ligesom tolken skal have kompetencer i såvel dansk

det tolkede fremmedsprog men også tolketeknik og tolkeetik er vigtige kompetencer så det sikres at tolken optræder professionelt og overholder tavshedspligten

er kun kort tid siden at et flertal vedtog at borgere kun kan få gratis tolk i sundhedsvæsenet i tre år borgere som herefter stadig væk ikke formår at formulere sig på dansk skal betale for tolkning det er et paradoks for mens vi nu arbejder på

få bedre tolke risikerer vi at de borgere der skal bruge tolkene vælger dem fra fordi de ikke har råd til at bruge dem

den eneste brugerbetaling i forslaget for forslaget lægger nemlig også op til at tolke der skal certificeres skal betale gebyr for det

gebyret på certificeringen forventes at blive hvad det vil koste at sikre tolkene gratis certificering og om ministeren kan forestille sig at der kan være forskel på prisen på certificeringen afhængig af hvor ofte et sprog skal oversættes men som sagt sf ønsker at sikre høje faglige standarder for fremmedsprogstolkning så patientsikkerheden garanteres og derfor stemmer sf

tak for bemærkningerne til lovforslaget

må man nok sige at der igennem de senere år har været

svingende kvalitet i fremmedsprogstolkning på blandt andet sundhedsområdet det er grundlæggende ikke godt nok

når man betaler for en tolk som det jo er hvis man har opholdt sig mere end tre år i landet med de regler som vi også indførte med finansloven sidste år og som blev vedtaget her i folketinget før før sommerferien så skal man selvfølgelig også opleve at der er en ordentlig kvalitet i den tolkning man møder regeringen og dansk folkeparti blev i

med finanslovsaftalen for to tusind og atten enige om at oprette en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet for netop at sikre

mere ensartethed og højere kvalitet i tolkningen på området der er ingen tvivl om at kommunikationen mellem patient og sundhedsperson

for også at sikre en god patientbehandling

ud over det lovforslag vi behandler i dag taget en række andre initiativer med finanslovsaftalen sidste år

fremmedsprogstolkning i sundhedsvæsenet udgør en relativt stor udgift for det offentlige hvert eneste år tallene for danske regioner viste at udgifterne til tolkebistand i to tusind og sytten var på hundrede og halvfjerds million kroner det er efter regeringens opfattelse ikke rimeligt at det offentlige skal bruge så stort et beløb på at betale for tolkebistand også tolkebistand til udlændinge der har haft bopæl i danmark i flere år derfor er jeg også glad for at et flertal ikke bare bestående af regeringspartierne og dansk folkeparti men også socialdemokratiet før sommerferien vedtog at personer der har været bosat i danmark i mere end tre år fremover skal betale et gebyr for tolkebistand som er nødvendig for den pågældendes behandling hos lægen eller sygehuset det forslag vi behandler i dag handler så om certificering i forhold til også at sikre kvaliteten i det

er jo også sådan at vi med finanslovsaftalen for to tusind og atten sammen med dansk folkeparti

at sikre oprettelsen af et nationalt baseret videotolkningscenter sådan at vi også kan sikre at ny teknologi kommer til at spille en større rolle

kan komme ned på et forhåbentlig helt anderledes beløb

pengene i stedet for kan bruges til at sikre god behandling og god kvalitet

finansloven sidste år ønsker vi

niveauet og kvaliteten i tolkningen

en certificeringsordning som den rigtige

det netop er vigtigt også at sikre at systemet kommer til at fungere i praksis og derfor

op til at det er noget man kan såvel som vi

og konkurrencesituation i relation til hvad det er for nogle institutioner der udbyder certificeringsordninger

med de mange forskellige sprog der er

sige at der nok vil være forskel på hvem der kan certificere inden for de forskellige sprogområder i forhold til

sikre en tilstrækkelig høj kvalitet og at sikre at det gebyr som sfs ordfører også har spurgt til også får en en størrelse hvor det

forskellige andre uddannelsesinstitutioner der vil tilbyde certificeringsordningen også der vurderer hvad

i relation til den enkelte certificering jeg håber at lovforslaget kan få en god udvalgsbehandling og jeg stiller mig selvfølgelig til rådighed for de spørgsmål der måtte

forhandlingen er åbnet herre flemming møller mortensen

det er tre emner som også har

vi skal tage stilling til om femten til sytten årige selv kan tage ansvar

på hjernedøde patienter og borgere det tredje emne er at vi skal tage stilling til hvordan man sætter rammen

for obduktioner af borgere patienter der dør uventet og tidligt det første emne

i høj grad et emne der bliver diskuteret politisk og det er det blevet gennem mange år vi har i ti år haft centeret for organdonation i danmark i to tusind og tretten var der nedsat en arbejdsgruppe med patientorganisationer faglige organisationer og sundhedsministeriet som skulle komme med anbefalinger

til organdonationsområdet som helhed de kom med fjorten anbefalinger det er et vigtigt emne for socialdemokratiet er der kun et mål og det er at vi skal få organer nok i danmark til det antal borgere patienter som har behov for at blive organtransplanteret vi er ganske utålmodige på området men vi ved også at der skal ligge meget velkvalificerede og grundige

vi træffer beslutningen om nye tiltag tiltaget

at tilbyde femten til sytten årige selv at tage ansvar selv at tage stilling og give samtykke til at

må udtages væv og andet biologisk materiale til transplantation er en rigtig beslutning vi støtter det det er også rigtig vigtigt at vi har indbygget at forældremyndighedsindehaverne kan modsætte sig den her donation hvis den unge er under atten år vi har behov for flere organer

fire hundrede og ni og tyve patienter i første halvår af og atten som står aktivt

på en venteliste til et nyt organ

sidste år var der tre hundrede og fire og halvfjerds patienter som blev transplanteret

fik mindst et organ men kun to og tyve procent af befolkningen

for at få antallet op for at vi i højere grad i danmark vil kunne imødekomme det behov

det andet emne er forskningsprojekterne om hjernedøde patienter og borgere vi vil ved at

lave den nye ramme tror vi kunne optimere antallet af organer der bliver doneret og det er formålet jeg synes vi sætter en fin og god ramme

i lovforslaget det tredje emne

som dør meget pludseligt og mange jo også i en meget ung alder jeg har selv været optaget af det gennem flere år hvor der har været misforhold mellem sundhedsvæsenets lyst til

obduktioner og så den kapacitet der er

har også været en udfordring i forhold til betalingen af obduktioner hvorfor er det så vigtigt jo det er det

blive klogere og for at give tryghed sikkerhed

er at regionerne skal kunne indgå aftaler med de retsmedicinske institutter hvor man på

at man vil kunne få resultater som netop giver ro tryghed og sikkerhed og skaber en forståelse

de efterladte måske børn som bliver bevidstgjort om at en af deres forældre er død med baggrund i en genetisk betinget sygdom så vi synes det her er tre meget fine lovforslagsændringer som socialdemokratiet bakker op men vi vil også gerne her have at ministeren er opmærksom på at dele resultaterne og måske lave en evaluering af de her tre elementer med sundhedsudvalget tak

organdonation er jo noget som vi i alle årene har haft oppe til debat og som

vi alle sammen kerer os om men det er også

det handler om hvordan det er at komme herfra hvad der skal ske

at der ikke er noget der bliver tvunget ned over hovedet på folk at man altid kan tage stilling at man bliver hørt

de pårørende også altid bliver hørt men det er vigtigt at man også får snakken

det er også derfor vi hilser det velkommen at man kan tage stilling som femten årig

måske tænker lidt meget over hvad er det der skal ske med mig eller mine forældre bedsteforældre og får den her snak

man ligesom ved hvad er det jeg står for hvad er det min familie står for så man ved det

man måske skal tage stilling det viser sig

det er jo det etiske grundlag for at man som læge ikke vil stå og slås

tabu som døden mange gange er

en af de andre ting i forslaget er

man skal kunne lave forskningsprojekter netop for at optimere

det sidste i forslaget er

ikke var godt nok fordi man mange gange ikke kan finde de sygdomme der ligger til grund men det skal siges at

uanset hvad

man ikke kan modsætte sig obduktion

er sket en kriminel handling det er ikke alle der har lyst til at få sine pårørende obduceret og derfor skal man også kunne tage det med i betragtningerne men alt i alt

for forslaget og vil stemme ja

bare organdonation i traditionel forstand men organdonation i forhold til de femten til sytten årige lad mig med det samme gøre det klart helt klart at vi i venstre gerne ser at endnu flere danskere tager stilling til organdonation

alle måder en prisværdig handling som kræver både stor anerkendelse og respekt lovforslaget indeholder tre forskellige dele hvoraf de to skal være med til at styrke området for organdonation organdonation er et emne som popper op igen og igen

også senere i dag i form af et borgerforslag

og kun kan redde livet med et nyt organ

er jeg tror godt jeg tør sige at vi på tværs af politiske forskelligheder er meget enige om at vi skal arbejde for at flere donerer organer i danmark dog er vi ikke altid enige om

vejen til målet vi har jo tidligere diskuteret formodet samtykke for mig er det et svært etisk spørgsmål for hvem ejer ens krop er det vores egen eller er det statens og hvorfor ikke bare sige ja til organdonation mon ikke de fleste gerne modtager et organ enten hvis man selv

ens ægtefælle barn eller bror eller søster

med lovforslaget styrker vi organtransplantationsområdet og i dag skal man være atten år for at registrere sig som organdonor og det er der heldigvis også mange der gør med lovforslaget foreslår regeringen at sætte aldersgrænsen ned så man allerede kan registrere sig som femten årig på den måde får unge mennesker mulighed for at tage aktiv stilling tidligt i livet og gøre sig nogle vigtige overvejelser som kan have stor betydning for de mennesker som har brug for at få doneret et organ jeg håber naturligvis aldrig

nødvendigt at skulle transplantere fra et ungt

i tide både så vores efterladte ikke står helt alene med de store spørgsmål men også så vi med os selv kan få ro i

som femten årig får du i dag i fødselsdagsgave nye muligheder og større ansvar du skal tage stilling til de store spørgsmål om for eksempel uddannelsesvalg du kan blive straffet hvis du gør noget ulovligt du kan få nemid

ikke længere under den seksuelle lavalder og særlig i forhold til sundhedsloven er femten årsfødselsdagen næsten skelsættende med det udgangspunkt mener vi i venstre at det giver rigtig god mening også at give femten årige mulighed for at tage stilling til om de vil være organdonor og hvilke organer man i

donere men forældre har naturligvis også et stort ansvar og derfor er det også afgørende at det i situationerne er forældremyndighedsindehaveren der eventuelt kan nedlægge veto og har det sidste ord og hånden på hjertet

gerne møde den forælder der går imod en sytten årig

men muligheden skal være der simpelt hen fordi vi er forældre som mor til tre børn

afgørende for mig at muligheden for at have det sidste ord er til stede der er mange følelser i spil og i klemme og det skal man respektere at sænke aldersgrænsen for organdonation er det første ud af tre elementer i lovforslaget det andet element handler også om at styrke

det handler mere specifikt om at styrke forskningen inden for området med lovforslaget åbner vi mulighed for at lave transplantationsrelateret forskning på hjernedøde den mulighed er naturligvis betinget af at der foreligger et specifikt samtykke

eller fra dennes pårørende national videnskabsetisk komité og det etiske råd har i en fælles udtalelse anbefalet at man åbner muligheden for at man kan forske i de situationer vi styrker altså forskningen på området men går ikke på kompromis med den enkeltes ret til selvbestemmelse det skal fortsat være på baggrund af et aktivt samtykke at der bliver lavet forskning og det er vigtigt fordi vi alle også i døden skal have ret til at bestemme over vores egen krop dog skal vi sikre at der er gode muligheder for at de der ønsker at bidrage til forskningen og de der ønsker at donere organer også har mulighed for det organdonation er helt afgørende og donationerne gør en kæmpe forskel fordi de redder liv jeg er selv organdonor og jeg håber at endnu flere vil tilmelde sig som organdonor i fremtiden lad os sammen gøre en forskel

den sidste del af lovforslaget omhandler obduktioner og også her bevæger vi os inden for et område som bestemt hverken er muntert eller rart at tale om det drejer sig om obduktion af personer der dør pludseligt eller uventet i dag kan regionerne ikke lave aftaler med de retsmedicinske institutter om obduktion af de personer det betyder at obduktion af en person der dør pludseligt og uventet kun kan blive foretaget på hospitalet og her er kvaliteten ikke nødvendigvis på

det samme niveau som på de retsmedicinske institutter spørgsmålet er hvad er udfordringen for at svare på det spørgsmål

jeg gerne fremhæve nogle tal det er nemlig sådan at der i to tusind og to blev udført tre tusind seks hundrede og to og firs hospitalsobduktioner og at der i to tusind og seksten kun blev udført fem hundrede og otte og halvfems hospitalsobduktioner venstre kan på baggrund af de her nævnte kommentarer støtte

en opgave i dansk i dansk stil

stilling til de etiske dilemmaer som der er

snak med mine forældre om hvordan de ville have

meget vanskelig hvis ikke umulig at have på forhånd men som man alligevel har brug for

tragedie ville føre til at jeg kunne blive organdonor

og det var baggrunden for at jeg selv

som faktisk ikke var fyldt atten år endnu men men jeg mener egentlig at vi alle sammen var i stand til at gøre os de overvejelser

derfor synes jeg det er et rigtig godt forslag at der nu bliver en mulighed for at man allerede fra man er femten år kan tage stilling til det her spørgsmål om organdonation det er jo også et forslag som kommer

af at vi på tværs af partierne her i folketinget jævnligt har samtaler om hvad vi kan gøre for

og at vi i øvrigt også og det afspejler så den anden del af forslaget det det der vedrører at man nu fremover vil kunne udføre forskning i relation til transplantation får taget

hvad man kan gøre for at øge kvaliteten af

sikre at der er flere organer til rådighed jeg synes det er et rigtig godt samarbejde og en god måde at gøre det på at vi løbende har fælles samtaler om hvad man kan prøve af noget også som forsøg men noget fører altså også som

i det her tilfælde til egentlige lovændringer som forhåbentlig

at der er flere af dem som venter på et organ der vil kunne få det i fremtiden

om obduktioner og som ikke har noget at gøre med organdonation

at i det tilfælde hvor der er en person der pludseligt og uventet dør en sådan forholdsvis yngre person skal der være en mulighed for at man kan få en

obduktion end man kan i dag og det er særlig vigtigt fordi det som vi har brug for at vide

om der ligger en en årsag bag det her pludselige og uventede dødsfald en som kan komme de pårørende til gavn altså for eksempel information om en genetisk hjertesygdom som andre pårørende også kunne have og som man kunne forebygge den viden får man jo aldrig tilvejebragt hvis ikke man får lavet en grundig obduktion og derfor er det utrolig væsentligt at den mulighed bliver styrket

at tage hul på diskussionen om formodet samtykke til organdonation den vender vi jo tilbage til senere i

femten til sytten årige s mulighed for selv at give samtykke til organdonation støtter vi i liberal alliance vi tror på at unge i dagens danmark er selvbevidste unge mennesker som er bevidste om livets beslutninger også de lidt svære beslutninger såsom at tage stilling til organdonation sammen med forældremyndighedsindehaver får

femten til sytten årige en forøget medindflydelse og selvbestemmelse i eget liv det bakker vi op i liberal alliance en længere snak om organdonation vil jeg komme tilbage til når vi når til det forslag senere på dagen liberal alliance kan også støtte forslagets andet element element om at tillade forskningsprojekter på hjernedøde selvfølgelig efter samtykke fra afdøde eller pårørende vi er lydhøre over for ønsket om at optimere transplantationsresultater

behov for donation af organer og dette lovforslag er et skridt i den rigtige retning for at imødekomme netop dette behov

lovforslagets sidste element

give regionerne mulighed for at indgå aftale med landets retsmedicinske institutter om foretagelse af lægevidenskabelige obduktioner på pludseligt og uventet afdøde personer i liberal alliance hæfter vi os særlig ved at flere undersøgelser har vist at pludselig og uventet hjernedød hos yngre personer i cirka halvdelen af tilfældene skyldes en arvelig hjertesygdom det betyder at slægtninge til afdøde også kan have samme sygdom på baggrund heraf kan vi i liberal alliance støtte forslaget så det bliver muligt at foretage retsmedicinske obduktioner som med større sikkerhed kan afgøre hvorvidt dødsårsagen skyldes hjernedød eller en arvelig hjertesygdom

slægtninge til afdøde har krav krav på så sikkert et svar som muligt og det muliggøres i højere grad med dette lovforslag forslagets tredje element støtter vi således også og dermed kan vi bakke op om det samlede lovforslag

elementer det ene handler om samtykkealder

i forhold til om femten til sytten årige selv kan give samtykke til organdonation det andet handler om forskning på hjernedøde og det tredje handler om

pludseligt og uventet er afgået ved døden som flere ordførere også har været inde på

dilemmafyldt område og det vil jeg komme nærmere ind på i min ordførertale i forhold til

det er blandt andet et spørgsmål om hvem

ejer vores krop er det os selv eller er det staten

er selvfølgelig også et spørgsmål om at vi har brug for flere organer så der er mange forskellige dilemmaer

jeg vil sige fra starten at det forslag der handler om børn og unge støtter vi fuldstændigt op om vi mener godt at

etiske råd og børnerådet bliver det bemærket at det skal følges op med en særlig indsats i forhold til

informere og vejlede børn og unge det mener jeg er meget fornuftigt

skal gøres vi hørte en tidligere ordfører som havde arbejdet med det i skolen og det betyder jo også at man så på den måde får en større indsigt i det og det er selvfølgelig rigtig vigtigt det er det både over for unge og over for voksne

det forslag der handler om obduktion er vi også positive over for og så er der det tredje forslag som handler om forskning og det

har vi nogle betænkeligheder

handler om hjernedøde det handler ikke om afdøde

man ønsker altså at forske på mennesker som er hjernedøde og som endnu ikke

der i høringsnotatet står at man i hvert fald skal give særskilt samtykke til den del så man er opmærksom på

i forhold til ens organer når man

forfølge nærmere i lovbehandlingen

overordnet set positive vi har bare nogle spørgsmål til den del

jeg synes at det går for langsomt og at der sker for lidt på christiansborg men jeg

bare sige at det her forslag er et lille skridt i den rigtige retning i

mere forskning og viden

er godt at

dengang hvor jeg selv prøvede

og fik et brev tilbage om at jeg ikke var gammel nok det provokerede mig rigtig meget dengang at jeg ikke kunne få lov til at blive registreret

jeg gerne sige til alle de andre femten årige lotter der måtte være derude nu kan i få lov til at registrere jer og jeg håber at der er mange

skønt et massivt flertal går ind for organdonation det er rigtig ærgerligt for vi har brug for at flere tager stilling fordi det kan redde liv

sf også op om forslaget om at unge femten til sytten årige i fremtiden selv skal kunne give samtykke til at der efter deres død må udtages væv og andet biologisk materiale til transplantation vi mener dog stadig at det er en stor beslutning at stå med i så ung en alder og derfor mener vi også at forældre til barnet også til lotter derude både skal have mulighed for at blive informeret om den unges beslutning men også skal have mulighed for at sige fra der skal være en passende balance mellem den unges ret til selvbestemmelse over egen krop og hensynet til forældremyndigheden

transplantationsrelateret forskning på hjernedøde vi mener at behandlingstilbuddene skal styrkes

mener også at forbuddet mod forskning

på hjernedøde skal fraviges der er behov for mere forskning på området og derfor mener vi også at det giver mening at fravige forbuddet

behandlinger og redde flere menneskeliv sidste del af forslaget som om obduktion støtter sf også det er vigtigt for os at de tilbageværende pårørende får tilbud om en afklaring af dødsårsag ikke mindst så man kan få afklaret om dødsårsagen kan være arvelig derfor er vi også med på at personer som pludselig og uventet er afgået ved døden inden det fyldte halvtreds

bliver obduceret på retsmedicinske institutter obduktionen vil ikke kun give familien vished om hvorfor deres nærmeste døde i en alt for tidlig alder men den kan forhåbentlig også være med til at forebygge yderligere

som kan være forårsaget af arvelige sygdomme så

positive modtagelse lovforslaget indeholder som det også er sagt fra flere af mine kollegaers side tre elementer nemlig en ændring af aldersgrænsen for stillingtagen til organdonation en tilladelse til transplantationsrelateret forskning på hjernedøde samt mulighed for aftale om foretagelse af lægevidenskabelige obduktioner på de

de to forslag som vedrører organdonationsområdet har i høj grad tidligere været drøftet også i den kreds af sundhedsordførere der sidder her i salen i dag fordi det er forslag som udspringer af diskussioner vi har haft i den etiske kreds af sundhedsordførere og hvor der har været bred opbakning til forslagene

god måde vi arbejder på i den etiske kreds hvor vi også på et område som organdonationsområdet løbende og hele tiden

danskere der tager stilling og tilmelder sig organdonation og dermed også sikre at vi har

til rådighed i danmark for de mennesker som står i en situation hvor de mangler et nyt organ det er derfor også et lovforslag som

jeg oplever som regeringens ønske om at styrke organdonationsområdet i danmark men sådan set også det fælles ønske der har været i

at styrke området det er også på den baggrund at vi foreslår

ændre sundhedsloven sådan at de femten til sytten årige fremover selv kan give samtykke til at der efter deres død må udtages væv eller andet biologisk biologisk materiale til transplantation formålet med forslaget er både at give de unge en højere grad af medindflydelse og

mulighed for at give samtykke til organdonation men selvfølgelig også at sikre at vi igen og igen tager debatten om hvordan vi sikrer at flere tager stilling det forudsættes også i lovforslaget som

af ordførerne har sagt at såfremt donation bliver aktuelt inden vedkommende er fyldt atten år kan forældremyndighedsindehaveren modsætte sig donationen det andet element handler i høj grad også om at forbedre organdonationsområdet ved at styrke behandlingstilbuddene for transplantation på sigt det er også et forslag der har været drøftet i den etiske kreds og det er et udtryk for at der er behov for forskning på området som i høj grad må forventes at gavne muligheden for transplantation af organer og hjælpe i forhold til det stigende behov for donation af organer som vi ser i danmark det er også derfor at vi på den baggrund foreslår at det nuværende forbud mod forskning på hjernedøde fraviges hvor forskningsprojektet netop har til hensigt at optimere transplantationsresultaterne det er samtidig meget vigtigt at den afdødes integritet værdighed og ret til selvbestemmelse respekteres

kan undre mig lidt over de spørgsmål som alternativets ordfører rejser her i salen i dag men det må vi jo så afklare i lovbehandlingen men

har aftalt i den etiske kreds og det som også er udtrykt i lovforslaget er jo set at der er en række betingelser der skal være opfyldt før et transplantationsrelateret forskningsprojekt på hjernedøde må påbegyndes for eksempel

skal forskningsprojektet underkastes en videnskabsetisk vurdering og der må alene ske forskning i processer som den hjernedøde almindeligvis gennemgår som led i transplantationen altså det er ikke sådan at organer der kunne være brugt til organdonation så lige pludselig går over til forskningsformål men hvis en forskningsproces kan relateres til og lede til at flere organer forhåbentlig kan genbruges og bruges til at give livet videre til andre

kan det være en vigtig del at forske i den proces

fra den hjernedøde eller dennes nærmeste pårørende og det var også noget af det som både fra regeringens side men også i

at vi ikke bare tager for givet at fordi man har taget stilling til organdonation

man også taget stilling til den dimension der handler om forskning men det håber jeg på at vi kan afklare for jeg tror at de kommentarer der kom fra alternativets ordfører må bero på

en en skæv opfattelse af hvad det egentlig er der er indeholdt i lovforslaget overordnet set ønsker vi fra regeringens side at sikre at

er flere personer der kan være med til at give livet videre ved at melde sig som organdonorer i danmark og det ved jeg vi

fremover obduceres og det foreslås derfor også at der gives mulighed for at regionerne kan indgå aftale med landets retsmedicinske institutter om foretagelse af lægevidenskabelig obduktion på personer som pludseligt og uventet afgår ved døden det er sådan at obduktioner der foretages på de retsmedicinske institutter er mere omfattende end de hospitalsobduktioner som vi har mange steder i dag og dermed

det også en mere sikker udelukkelse af anden dødsårsag end hjertedød det kan

når vi kigger på de retsmedicinske obduktioner foretages der også

billeddiagnostiske undersøgelser så ud over at der kan være et element i relation til den politimæssige efterforskning hvor vi får et bedre grundlag for at fastslå dødsårsagen

er der i høj grad også et element som handler om at sikre at hvis og såfremt det er arvelige forhold der gør sig gældende

kan man også bruge det i relation til de

som er efterladt i forhold til at man i høj grad også som flere af ordførerne har

for eksempel genetiske

for de efterladte der er heller ingen tvivl om at når vi kigger på den faglige kvalitet og også en ensrettet praksis ved obduktioner

centrere opgavevaretagelsen på få

sæder også noget der kan være med til at opretholde en opretholde en høj kvalitet i obduktionerne i danmark jeg stiller mig

man bliver behandlet i det danske sundhedsvæsen og

man eksempelvis er turist eller man er her på et kort ophold at man er her uden at have bopæl i danmark det kan også dreje sig om dem der er rejst fra danmark er fraflyttet danmark og som dermed ikke er dækket af den normale sygesikringsdækning

man har som borger i danmark hvilken ret og hvilken pligt er det man skal have

hvilken ret og mulighed skal der være for at

vi kan holde så mange penge hjemme i det danske sundhedsvæsen som muligt det er det lovforslaget drejer sig om regeringen har i forbindelse med sin finanslov for to tusind og atten drøftet det her og det er med baggrund i det at det her lovforslag

socialdemokratiet støtter det her lovforslag det er rimeligt at regionerne får en mulighed for i højere grad at sige at er man en gæst i danmark og har man fået en sygehusbehandling jamen så skal der også være mulighed for at man kan bruge de mange turisters sundhedsforsikringer eller rejseforsikringer til at lade dem betale for den behandling

fået i danmark vi synes også at man i lovforslaget har fået sat nogle undtagelser op som er som er gode det drejer sig eksempelvis om alle der er under atten år det er de gravide som

gæst i danmark og man får behov for akut behandling så er der ingen der kan nægtes en behandling med baggrund i at man eventuelt ikke betaler for det men fra socialdemokratisk side er det utrolig vigtigt at

får lavet en struktur og en ramme som er fleksibel smidig ubureaukratisk for det er vores klare billede at det personale som arbejder i vores sundhedsvæsen har mere end nok at se til i forvejen så en smidig ubureaukratisk metode er i hvert fald

i danmark er der allerede

kan få refusion for for udgifterne det er også vigtigt at sige at en præcisering i loven er at

de borgere der bor på færøerne og i grønland

skal ikke dækkes af det nye regelsæt der har vi et andet rigtig godt regelsæt som sikrer tryghed og sikkerhed mulighed for at trække på den faglige kapacitet og kompetence inden for det der er er rigsfællesskabets samlede ramme socialdemokratiet synes at det her er et udmærket lovforslag

at behandle udenlandske borgere

det sundhedsvæsen som vi i forvejen har svært ved at prioritere midler til

det her forslag da vi vi sad

sidste år og var helt enige med regeringen om at

og sagde at der manglede lidt lovgivning på området det er så det vi

akut sygehusbehandling og fortsat sygehusbehandling der ydes når

ikke skønnes rimeligt at henvise personen til behandling i hjemlandet det klare udgangspunkt skal være at behandlingen kun i undtagelsestilfælde ydes vederlagsfrit dog skal ingen akut syge eller tilskadekomne patienter kunne nægtes behandling i det offentlige sundhedsvæsen med henvisning til

eller en sundhedsforsikring for så vidt angår eu borgere har regionerne allerede i dag mulighed for at opkræve refusion af udgifter til

højere grad i fremtiden regeringen

pågældende sygesikringslande betaler for den behandling som man modtager vi betaler i hvert fald rigtig meget

så selvfølgelig skal vi da også have

noget økonomi den anden vej

hellere i går end i morgen

vi skal sikre at vi bruger sundhedsvæsenets ressourcer bedst muligt

at fremmede landes borgere får gratis behandling i det danske sundhedsvæsen er ikke at bruge danskernes penge bedst muligt og det gør vi nu noget ved med finansloven for to tusind og atten blev regeringen og dansk folkeparti enige om at gøre noget ved de udgifter den danske stat

opholder sig midlertidigt i danmark

at vi selvfølgelig skal yde hjælp til mennesker der bliver akut syge

de er her på visit eller bor her fast desværre er det bare sådan at regionerne i dag ikke kan opkræve betaling fra eksempelvis en turist der bliver behandlet for akut sygdom på et dansk hospital

og det har vi i tilfælde af at uheldet skulle være ude og

vi bliver syge eller vi kommer til skade vi har en forsikring med så vi ikke risikerer at komme hjem fra en rejse med en kæmperegning

i et andet land af et andet sundhedsvæsen end det danske har vi ikke en forsikring med

den behandling vi har modtaget for de fleste danskere er det jo helt naturligt at tegne en privat rejseforsikring da mine børn og jeg for flere år siden var på skiferie i østrig var jeg glad for min private rejseforsikring og da jeg for nogle år siden var på trekkingtur i marokko var jeg glad for min private rejseforsikring

og trådte på en giftig skorpion

at jeg inden afrejse havde udstyret hende med en global rejseforsikring

eksempler de fleste personer der kommer midlertidigt til danmark har også en forsikring og det er den forsikring der skal dække deres behandling hvis uheldet skulle være ude

vi danske sundhedsvæsen år efter år

til glæde for alle danskere alene siden valget i to tusind og femten har vi løftet

styrket danske patienters rettigheder men det er da helt skørt at vi med den ene hånd løfter sundhedsvæsenet til glæde for de danske patienter og med den anden hånd kvit og frit behandler udenlandske patienter sundheds og ældreministeriet skønner at regionerne kan få en økonomisk

som regeringen foreslår og det er da mange penge

ønsker vi ikke at ændre på det gældende regelsæt for så vidt angår grønland færøerne eller eu forordningen sund fornuft er at vi i danmark betaler for behandling af danske patienter og at vi samtidig lader udenlandske patienter med midlertidigt ophold få dækket deres akutte og andre behandlingsudgifter for eksempel gennem egne nationale forsikringer

skal betale i tilfælde af at de får brug for akut lægehjælp dog skal akut lægehjælp altid ydes også i de tilfælde hvor vedkommende

er jo lidt speciel

i lovforslaget hvem det så mere konkret er det er for det første turister og andre

landet det er for det andet personer som er på midlertidigt ophold men ikke har en bopæl her i landet

for det tredje tilflyttere som afventer bopælsregistrering i forbindelse med familiesammenføring og for det fjerde personer som er flyttet fra danmark og ikke længere

række undtagelser og her er det på sin plads synes jeg at sende en

konventioner er en del af årsagen til som jeg læser det er

helt undtaget uanset om de er turister eller ej at fødsler som finder sted selv om de ikke er til normal termin er undtaget fra betaling at udsatte og sårbare grupper som ikke har nogen betalingsevne for eksempel udenlandske hjemløse asylansøgere og illegale er undtaget fra betaling ligesom alle

med at sige som ikke er i stand til at betale også altid er sikret akut lægehjælp fra enhedslistens

synes vi godt det kan give mening at turister

modtager en regning i tilfælde af at de får brug for behandling for akut sygdom vi er mere skeptiske over for

man forventer skal bo her jeg ved ikke helt hvor mange det drejer sig om eller hvad det er for en situation

brug for at få kastet mere lys over

det vil være afgørende for hvad vi stemmer til lovforslaget det er også muligt at vi stiller et ændringsforslag om at den specifikke gruppe tages ud

lovforslaget jeg kunne forstå

ordfører at der var tale om udgifter

tyve procent af det beløb

forskel er det de mange undtagelser der er tale om er

er et stort bureaukrati der følger med fordi man lige pludselig skal til at opgøre regningen for de ydelser vi er jo ikke

i dag at en akutklinik eller

sådan gør regninger op

en kæmpestor administrativ byrde for sygehusene og for personalet

aldrig være sådan at det skal være administrative forhold eller økonomiske forhold for den sags skyld som forsinker behandlingen

der fremgår af en lang række af de høringssvar

økonomiske spørgsmål forsinker en akut behandling

vi er mere skeptiske over for og som vi har behov for at få

det skal kun undtagelsesvist og under særlige omstændigheder være sådan at danmark betaler regningen for sygehusbehandlinger for udlændinge uden bopæl i danmark liberal alliance støtter

så er det ordføreren for alternativet fru

turister ofte en rejseforsikring og i alternativet er vi enige i at

som kommer til danmark og som har rejseforsikringer

venstres ordfører sagde at de fleste personer der kommer til danmark

hvad det tal er men det synes jeg da er lidt interessant at vide

er gæster i danmark

jeg har bidt mærke i og som vi i alternativet har bidt mærke i og det er så med fare for at vi har en skæv forståelse i alternativet sådan som jeg fik at vide før af ministeren at jeg havde

et kompliment fra ministeren og

har en skæv forståelse af det her

hvem det er lovforslaget berører og at man for eksempel nævner personer på midlertidigt ophold uden bopælsregistrering tilflyttere som afventer bopælsregistrering i forbindelse med for eksempel familiesammenføring

har læst det på den måde og opfatter det på den måde at der er en

interesseret i at få uddybet

nogle ting omkring den del af lovforslaget

udpege noget med nogle udlændinge og

lukker sig om

og behandle på tværs af nationaliteter og baggrunde er noget af det rigtig smukke ved det danske samfund så derfor er vi ligesom

enhedslistens ordfører også meget interesseret i

få uddybet den del af det her lovforslag

som ikke rigtig vil gøre så stor en forskel men men jeg synes det er vigtigt

med det vi har også bemærket i høringssvarene at dansk pædiatrisk selskab for eksempel har den her formulering med en bekymring de har med og det er et citat hvis det informerede samtykke skal være reelt må det indebære at der udarbejdes prislister for hvad forskellige dele af en behandling koster så patienterne kan tage stilling til hvad de har råd til vil medføre en fundamental ændring af måden de danske akutmodtagelser arbejder på det kan i sidste ende betyde at behandlingsniveauet inddeles i forskellige prisklasser

finder den ordning hvor patienter i en akut situation skal have mulighed for at give informeret samtykke

vanskelig at overskue og formentlig også vanskelig at administrere for sygehusene

ligesom enhedslistens ordfører forholde mig åbent

vi havde egentlig tænkt os at sige nej til forslaget men jeg vil gerne afvente og

os åbent i forhold til de svar vi får i udvalgsbehandlingen

men inden jeg giver ordet til fru lotte rod

lille servicemeddelelse jeg vil gerne henstille til at man på publikumsbænkene ikke har en aktivitet der forstyrrer arbejdet i salen eller forstyrrer andre tilhørere

man måske har taget et fotografiapparat med ind for

selv betaler det er et rimeligt princip omvendt

er det også vigtigt for mig og for os i radikale venstre at det her ikke kommer til at betyde at mennesker som er her og som ikke bare er turister kommer i klemme og der viser det her forslag jo betydningen

der er meget langt væk eller et eller andet stykke papir som er virkelig træls

blokerer for at vi kan gøre noget som helst men det her forslag viser jo meget tydeligt at konventionerne er rigtige rettigheder for rigtige mennesker fordi konventionerne betyder

man er barn hvis man er hjemløs hvis man er asylansøger eller gravid så har man ret til behandling uden at betale det kunne vi godt minde hinanden om når vi engang imellem får de her diskussioner om konventionerne fordi det har en rigtig værdi for rigtige mennesker grundlæggende er vi i radikale venstre positive over for det her lovforslag men som nogle af de andre ordførere har været inde på

er der to ting som vi gerne vil bruge udvalgsbehandlingen til det ene er at jeg gerne vil have tryghed for

her som ikke har opholdstilladelse endnu

så står mål med hvad udgiften egentlig er til at have systemet som skal administrere den

vi ikke får lavet nogle ordninger hvor administrationen er alt for dyr i forhold til hvad man kradser ind og derfor vil jeg som nogle

også har nævnt interessere mig lidt for hvordan regnestykket i det her ser ud

er fri for brugerbetaling og vi kan være stolte over et på mange måder velfungerende sundhedsvæsen men ligesom vi skal tegne

sagtens forvente at borgere som vælger danmark som feriedestination også tegner en rejseforsikring i dag afholder regionerne udgifterne til akut sygehusbehandling af personer som ikke er omfattet af eu retten og som ikke har bopæl i danmark det er ikke billigt for regionerne at afholde udgiften for

mennesker og derfor giver det også god mening at se på hvordan man kan præcisere sundhedslovens bestemmelser om opkrævning af betaling for fortsat behandling når det ikke er muligt for patienten at blive behandlet i sit hjemland derfor ser vi heller ikke noget i vejen for at de danske sygehusudgifter skal anvendes på patienter der bor her i landet da de øvrige patienter uden dansk bopæl typisk vil være dækket af deres egen rejse eller sundhedsforsikring og ligeledes er

sygeforsikret efter eu retten det er dog også vigtigt for os at understrege at ingen akut syge eller tilskadekomne patienter skal kunne nægtes behandling i et offentligt

ligesom det er vigtigt for os at understrege at vi ikke går med

til eksempelvis hjemløse og gravide

hvis behovet opstår sf stemmer for forslaget men dog kun hvis undtagelserne for folk

regionen ud over de opstillede undtagelser kan yde akut og fortsat sygehusbehandling vederlagsfrit

når regionen under de foreliggende omstændigheder skønner det rimeligt sf er derfor også enige i at vi bør stille nogle

spørgsmål som vi også kan få drøftet

udvalgsbehandlingen hvor vi blandt andet får kigget på hvad det er for en gruppe som bliver kaldt familiesammenførte uden bopælsregistrering og hvor mange det drejer sig om man kunne også overveje om

at skulle styre hele den her registrering af betalingen altså

fortjener en udvalgsbehandling men umiddelbart er sf indstillet på at stemme for forslaget

implementerer finanslovsaftalen for to tusind og atten som regeringen indgik sammen med dansk folkeparti

i overensstemmelse med den aftale skal der fremover opkræves betaling for akut sygehusbehandling for visse personer uden bopæl i danmark primært tredjelandsborgere det betyder også at turisten som alligevel har en sundhedsforsikring fremover skal betale og det synes vi er helt rimeligt mange danskere har også oplevet at de når de rejser i udlandet

penge op af lommen hvis de bliver syge og de har behov for behandling mange har også

spørgsmålstegn ved hvordan det kunne være at vi herhjemme har haft det sådan hidtil at akut sygehusbehandling var gratis for alle altså at vi som borgere i samfundet betalte for det vel at mærke det er urimeligt og det koster skatteborgerne dyrt og det var også baggrunden for den finanslovsaftale som vi indgik med dansk folkeparti og det lovforslag som vi behandler i dag beregningerne viser også at det løber op i flere hundrede millioner kroner årligt vel at mærke

en udgift vi synes skal påhvile det danske samfund og hvor det længe har været muligt for regionerne at opkræve refusion af behandlingsudgifter fra andre eu lande altså hvis borgerne kom fra eu landene har der ikke ligget den her klare hjemmel for så vidt angår

ikke i tilstrækkeligt omfang har været opmærksomme på

i mange tilfælde har været både deres opgave men også været muligt at få refunderet pengene fra eu patienternes hjemland andre regioner har været dygtige til at udnytte de muligheder som eu reglerne giver for at hive pengene hjem fra udenlandske patienters hjemlande og fra de forsikringsordninger som dækker dem derfor må man også sige at der også er rum for forbedring i forhold til håndteringen og implementeringen af de regler vi har og også de nye regler som lovforslaget lægger op til at indføre der er stor forskel på hvilke udgifter til sygehusbehandling regionerne kan få dækket i

godt opkræves refusion for sygehusbehandling for eu borgere mens det som sagt ikke er muligt

akut sygehusbehandling af personer fra tredjelande

som lovforslaget nu skaber en klar hjemmel til sådan at regionerne fremover også kan opkræve behandling for akutsygehusbehandling af personer som ikke bor her i landet

det synes jeg sådan set som jeg sagde er rimeligt og det er også rimeligt at

man også kigger på hvornår

også er en forsikringsordning bag borgeren der kommer til danmark som egentlig retmæssigt skal betale det klare udgangspunkt skal altså være at der opkræves betaling for både akut

også for fortsat sygehusbehandling af personer uden bopæl i danmark og at behandlingen kun undtagelsesvis ydes vederlagsfrit men som flere af ordførerne også har har vi også i formuleringen af lovforslaget taget højde for at der er en række tilfælde

kunne modtage vederlagsfri akutbehandling

af forskellige grunde ikke vil kunne opkræves betaling fra det gælder eu borgere som har ret

ikke opkræves betaling men der kan regningen så sendes til det pågældende eu land og det er noget af det

regionerne også fremover vil skulle være bedre til

kunne opkræves betaling for børn under atten år og heller ikke for gravide der har behov for akut fødselshjælp og af hensyn til rigsfællesskabet ændrer lovforslaget heller ikke på den adgang til vederlagsfri akut sygehusbehandling som personer fra færøerne og grønland har i dag

i nogle af høringssvarene været rejst et spørgsmål om om hjemløse fra grønland og færøerne ville falde ned i en gråzone og derfor har vi foretaget justeringer fordi det naturligvis også fortsat skal gælde vores færøske og grønlandske hjemløse i danmark at de er omfattet af den vederlagsfrie akutte sygehusbehandling vi har i danmark forslaget berører ikke regionernes muligheder for at yde sygehusbehandling vederlagsfrit når det under de foreliggende omstændigheder skønnes rimeligt det kan være personer

ikke vil være rimeligt at opkræve betaling

indbringes i en tilstand hvor man på ingen måde har mulighed for at give informeret samtykke

det er vigtigt at have det her brede udgangspunkt i lovforslaget selv om lovforslaget principielt ændrer på det forhold at vi ikke fremover bare skal yde vederlagsfri behandling i danmark derfor vil der heller ikke med lovforslaget være nogen akut syge eller tilskadekomne patienter som skal kunne nægtes behandling i det offentlige danske sundhedsvæsen med henvisning til krav om betaling

men som jeg startede med at sige i erkendelse af at turister som udgangspunkt har eller måske bør have en rejseforsikring og at langt de fleste borgere derudover er offentligt sygesikrede så finder vi fra regeringens side og det var også den aftale vi lavede med dansk folkeparti i finansloven sidste år at det er rimeligt at det pågældende land behandler

det pågældende forsikringsselskab eller den pågældende borger betaler for behandlingen jeg stiller mig selvfølgelig til rådighed for de spørgsmål der måtte være men glæder mig over den positive modtagelse som lovforslaget har mødt fra et bredt udsnit af partierne i folketingssalen fordi det er principielt vigtigt at vi også fremover kan opkræve betaling fra for eksempel turister fra usa eller kina som kommer til danmark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

lægger op til at folketinget skal pålægge regeringen at fremsætte et lovforslag der indfører en kønsneutral mindstealder på atten år for omskæring

nødvendig af helbredsmæssige årsager vel at mærke både for drenge og piger vi har tidligere drøftet regeringens holdning til at begrænse mulighederne for ikkemedicinsk begrundet omskæring af drenge blandt andet under forespørgselsdebatten f fem og tyve og på et lukket samråd i foråret og derfor

set også gerne starte med at slå fast at regeringens holdning er uændret i forhold til den debat vi havde om

urinvejsinfektioner komplikationer i forbindelse med graviditet og fødsel på grund af uelastisk arvæv smerter ved samleje og andre seksuelle problemer som det også er beskrevet i straffeloven og baggrunden for at det i dag er forbudt at omskære kvinder og piger i danmark det ønsker vi som sagt fortsat at det skal være det er noget af det som borgerforslaget vil muliggøre lad mig så vende tilbage til drengeomskæring og også gentage nogle af de ting jeg sagde i forbindelse med behandlingen af

i regeringen at debatten om omskæring af drenge er kompleks

der er mange vigtige hensyn som vi skal afveje i regeringens overvejelser indgår både barnets perspektiv sundhedsmæssige overvejelser konsekvenser for trossamfund i danmark sikkerhedsmæssige etiske og juridiske overvejelser og også refleksioner over udenrigspolitiske implikationer samt sikkerhedsmæssige konsekvenser blandt andet i forhold til danmarks udsendte soldater som jeg tidligere har oplyst er diskussionen derfor efter regeringens opfattelse heller ikke en isoleret sundhedspolitisk problemstilling og det er heller ikke en sag der er sort hvid men en sag med mange facetter og hensyn når regeringen afvejer de forskellige hensyn er konklusionen fra regeringens side fortsat som vi

i forbindelse med f fem og tyve i maj måned at vi afviser et forbud og derfor også en mindstealder jeg hæfter mig også ved at et stort flertal af det etiske råds medlemmer femten for to imod

at der skal indføres et forbud mod at udføre rituel omskæring af drenge i danmark her henviser jeg til den udtalelse som det etiske råd i øvrigt på forespørgsel efter folketingets sundheds og ældreudvalg afgav i juni måned om rituel omskæring af drenge i forbindelse med forespørgselsdebatten f fem og tyve i maj måned

oplyste jeg at regeringen gerne vil se på forslag til at styrke patientsikkerheden på området og jeg oplyste også at styrelsen for patientsikkerhed fra min side fra sundhedsministeriets side ville blive bedt om at opdatere sundhedsstyrelsens notat om omskæring af drenge som er fra to tusind og

og at de også skulle inddrage de nyeste studier om omskæring og vurdere om de estimerede tusind to tusind rituelle omskæringer om året fortsat er vurderingen i dag også herunder vurdere eventuelle mørketal under forespørgselsdebatten oplyste jeg også at styrelsen for patientsikkerhed ville blive bedt om at opdatere sundhedsstyrelsens faglige vejledning fra to tusind og fjorten om omskæring af drenge at jeg på regeringens vegne er positiv over for en drøftelse af behovet for speciallægeforbehold af omskæring uden for offentlige sygehuse til

tredje at jeg er åben over for at drøfte en skærpelse af indberetningspligten i forbindelse med omskæringer

er styrelsen for patientsikkerhed i gang med det arbejde og de arbejder frem mod at færdiggøre arbejdet omkring årets udgang styrelsen har i forbindelse med arbejdet også været i dialog med en lang række interessenter og faglige selskaber herunder også speciallæger i urologi og anæstesi ved siden af styrelsen for patientsikkerheds faglige arbejde ser mit ministerium sundheds og ældreministeriet på behovet for yderligere regulering af rituel drengeomskæring det gælder overvejelser om personkredsen der skal kunne foretage omskæringer hvor omskæringen skal kunne finde sted det gælder spørgsmålet om smertedækning øget registrering og kontrol ministeriet har i den forbindelse også været i dialog med blandt andet repræsentanter for det jødiske samfund repræsentanter for det muslimske samfund og en repræsentant

urologisk selskab så arbejdet er i fuld gang også på baggrund af det fælles vedtagelse der blev vedtaget i forbindelse med

det er også efter min overbevisning mest hensigtsmæssigt at vi venter med at drage konklusionerne på de ting vi drøftede under f fem og tyve og behovet for eventuel supplerende regulering til styrelsen for patientsikkerhed har færdiggjort det arbejde som vi i fællesskab aftalte at sætte i gang i forbindelse med forespørgselsdebatten f

jeg vil som aftalt orientere udvalget og folketinget når arbejdet er endeligt afsluttet og derfor vil jeg

runde af med blot på ny at understrege at regeringens holdning i dag er den samme som den var i maj måned hvor vi debatterede det samme emne her i folketingssalen i forbindelse med f fem og tyve og vi kan derfor ikke støtte beslutningsforslaget

at styrelsen for patientsikkerhed fik opdateret det notat

ministeren havde svaret at der kommet over halvtreds

sundhedsfaglige organisationer og de relevante kliniske selskaber

der er på de her områder indgår i det arbejde både med notatet

kan bidrage aktivt men også aktivt er blevet inddraget på dialogmøder

til senere men en af de ting som jeg synes har været stærkt bekymrende at kunne konstatere er når det gælder bedøvelse på det her område for vi kan jo se i sundhedsstyrelsens notat tilbage fra to tusind og tretten at man blandt andet skriver at en af de bedøvelsesmetoder der kan bruges er sukkervand lige såvel som man henviser til at man kan bruge lokalbedøvende creme

ministeren givet et svar til sundhedsudvalget hvor ministeren konstaterer at det faktisk kun er metoden fuld narkose som er godkendt når det

om de helt små børn som jo oftest er dem der omskæres så

krav der er til bedøvelse også lever op til de

et arbejde med at vurdere hvad tilstrækkelig smertedækning er og det flugter også den diskussion vi havde både i forbindelse med samrådet men også i forbindelse med behandlingen af f femogtyvende jeg kan ikke stå her og sige hvad konklusionen vil være som sagt vil styrelsen for patientsikkerhed forvente at afslutte arbejdet omkring årets afslutning eller lige først i det nye år og der vil

i hvilken grad ministeren selv tænker at børn skal have indflydelse på hvad det er for nogle indgreb der skal

at barnet selv skal have muligheden for

f fem og tyve så vurderer vi fra regeringens side at det her

er et bredere emne end kun sundhedspolitisk og derfor har vi også afvejet både hensynet til barnets rettigheder og en række andre forhold som går fra

for trossamfund i danmark udenrigs og sikkerhedspolitiske dimensioner

hvor jeg som jeg også oplyste under f fem og tyve

kan sige at når det handler om sundhedsmyndighederne

selv har lyst til at det her indgreb skulle have været

foretaget og med fuld respekt for at at man kan have forskellige

foretage bestemte ritualer i forbindelse med

forskellige religioner eller det forhold at barnet har ret til sin

gentage det jeg sagde i min indledning i regeringens overvejelser indgår som bekendt både barnets perspektiv sundhedsmæssige overvejelser konsekvenser for trossamfund i danmark sikkerhedsmæssige etiske og juridiske overvejelser og også refleksioner over udenrigspolitiske implikationer samt sikkerhedsmæssige konsekvenser blandt andet i forhold til danmarks udsendte soldater det var også det jeg

væsentlig og der har vi fra regeringens side det udgangspunkt at der er flere facetter i den her sag og det er også det vi lægger til grund for regeringens samlede stillingtagen til spørgsmålet som i dag ikke

spørgsmål og det betyder at vi

dimensioner i det og at man synes det er mere kompliceret det er ikke nødvendigvis særlig kompliceret for mig personligt men men det forstår jeg at det er for nogle

man kun tager barnets tarv og man siger at

barnets tarv hvis man ser bort fra de andre ting som jeg anerkender at man tillægger en værdi men hvis man kun tager

regeringen kigger ikke kun på ét punkt regeringen kigger på det samlet

sådan set at hvis fru laura lindahl spurgte venstres ordfører

jo vil tale på venstres vegne så vil fru laura lindahl også vide at der i et af de andre regeringspartier mit eget regeringsparti og

gør sig gældende for mange af partierne er medlemmer i folketinget som tillægger forskellige elementer mere vægt end andre elementer og på den baggrund træffer

beslutning det der er regeringens udgangspunkt er at vores forpligtelser også som regering i det her samfund er at afveje samlet og i den samlede afvejning

indgår sundhedsmæssige overvejelser overvejelser om konsekvenserne for trossamfund i danmark sikkerhedsmæssige etiske og juridiske overvejelser såvel som refleksioner over de implikationer det kan have sikkerhedsmæssigt

blandt andet for danmarks udsendte og derfor er det mit svar til fru laura lindahl og det vil det fortsat være

det udenrigspolitiske og det retsmæssige

overvejelser om barnets ret

en sundhedslovgivning i danmark i dag

en femten årsaldersgrænse i forhold til informeret samtykke så det er

generelt inden for sundhedslovgivningen har regler for hvornår

at barnet selv taler på egne vegne og

forældremyndighedsindehaveren der taler på barnets vegne ud over det der kan være det sundhedsfaglige har vi selvfølgelig fra regeringens side en række overvejelser

regeringens opgave er at afveje det samlet og det har også været vores udgangspunkt i forhold til den forespørgselsdebat der var i maj måned og hvor regeringens holdning i forhold til debatten i dag er uændret

sundhedspolitisk område eller kun et spørgsmål om barnets perspektiv vi ser det

hvor vi afvejer de samlede hensyn og på den baggrund kan vi ikke anbefale et forbud

borgerforslaget beslutningsforslaget om indførelse af en atten årsmindstealder for omskæring af raske børn det er et emne der er blevet diskuteret rigtig meget ved mange lejligheder og gennem flere år og det har jeg den største

takke gruppen som har stået bag borgerforslaget det er godt for vores demokrati at vi får drøftelsen også med den baggrund

tog initiativ til i sundhedsudvalget at vi også fik en bred belysning af konsekvenserne af et forslag som det her da vi tog initiativet og foreslog

i sundhedsudvalget at vi skulle lave et meget et meget bredt samråd med rigtig mange ministres deltagelse

bakkede sundhedsudvalget op og jeg vil sige

et meget godt samråd for der kom mange ting frem som skulle frem for at sikre en samlet belysning af den her komplekse udfordring socialdemokratiet meldte

i foråret sin holdning klart ud vi kan ikke støtte et forslag om en atten årsmindstealder for omskæring af raske børn vi er et

parti som stiller os på de svages side og vi har altid børnenes tarv for øje hvordan er det vi kan sørge for at alle får en god start og lige muligheder i livet generelt set hvordan er det vi sikrer det bedste for børnene

det er også årsagen til at vi som socialdemokrati er modstandere af omskæring af mindreårige medmindre der er en medicinsk begrundelse for lige meget hvordan

vi vender og drejer det så er det et indgreb over for børn der ikke har mulighed for at sige ja eller nej

er vigtigt lige at få præciseret den medicinske begrundelse

i danmark det er drenge vi taler om vi taler ikke om piger i den her sammenhæng fordi der er en medicinsk begrundelse for det

at det bliver svært for hvilke konsekvenser er det

for børnene men også for vores land et meget sandsynligt scenarie i forhold til

vil blive forværret hvis vi lovgiver på den måde som det er foreslået her med en minimumsalder i dag siger loven klokkeklart at der skal være en læge til stede ved omskæring så man sikrer at det bliver gjort på den rigtige måde altså den medicinsk forsvarlige måde og ud fra de kriterier som vi har opstillet politisk men hvis vores samfund forbyder omskæring af personer

under atten år så risikerer vi at omskæring stadig væk vil finde sted men vil finde sted i det skjulte uden at der er en læge til stede og dermed med stor risiko for patientens sikkerhed drengenes sikkerhed og så er der de nationale hensyn

danmark indfører et forbud mod omskæring

vil vi være det første land i verden der gør det så vil vi være det land der går international enegang og så vil vi stå helt alene

derfor mener vi i socialdemokratiet at det er en anden vej vi skal gå vi mener at dialog er et langt bedre værktøj og det rigtige værktøj derfor var det også med stor glæde at vi noterede os i forbindelse med forespørgselsdebatten i foråret at et bredt flertal i folketinget med socialdemokratiet opfordrede regeringen til at indlede en dialog med de berørte trossamfund om hvordan man i samarbejde kan arbejde for at skærpe registreringen og kontrollen og reguleringen af omskæring af drenge under atten år når indgrebet ikke er medicinsk begrundet ligesom styrelsen for patientsikkerhed blev bedt om at opdatere den faglige vejledning

den ene form for dialog vi synes også i socialdemokratiet utrolig vigtigt at vi også løfter sagen i fn regi at vi her får drøftelsen

det skal også siges at det her beslutningsforslag har en svaghed og det har justitsministeren tydeliggjort i et svar

for pigeomskæringer

justitsministeren har lavet en udførlig besvarelse hvori han siger at det ville være et tilbageskridt for pigerne for kvinderne

bliver loven i danmark men som sagt socialdemokratiets holdning har vi allerede udtrykt tydeligt og klart

et ændringsforslag til forslaget som vil betyde

en aldersgrænse for drenge for mig at se

debat der er gået forud for det her borgerforslag handlet om omskæring af drenge og jeg tænker at det vil være på sin plads at

om en aldersgrænse specifikt for drenge og derfor vil vi gerne fremsætte sådan et ændringsforslag og jeg vil gerne høre hvordan socialdemokraterne vil stille sig

fremhævet drengene flere gange og sagt hvad sker der hvis vi laver et forbud og der er forældre der stadig væk vil have deres drenge omskåret ja så er vi bange for at det

ved køkkenbordet og uden en læge til stede og det er et af de argumenter vi har fremhævet

omhandler drenge dermed vil hele diskussionen om

at stemme nej til det samlede forslag

en reel imødekommelse af den debat der rent faktisk har været forud for det her lovforslag som alene har fokuseret på drengeomskæring og jeg synes det er lidt ærgerligt

ikke får en mulighed for at tage stilling til det spørgsmål herinde for

borgere som følger den her debat ønsker at folketinget tager stilling til det så det er ligesom på den måde jeg tænker

jeg synes vi skal lave sådan et ændringsforslag

være en kvalificering alene ud fra det som var mit sidste argument

svaret folketinget så tydeligt som han har men jeg kan ikke fra talerstolen i dag

sige at det ville være det vi ville gøre for

stejlt op i forhold til det men hvis det er i forhold til den politiske proces her

barnets ret til egen krop og barnets ret til selv at

resten af sit liv og så vil jeg spørge ordføreren

imod det her forslag at så er danmark det første land i verden

at sikre homoseksuelles rettigheder

mange vinkler i sig men jeg vil alligevel vælge to elementer

barnets tarv har jeg sagt meget tydeligt i

ud fra det at nogle forældre givetvis selv om man fik et forbud

lade deres børn omskære og det ville de lade gøre i det gedulgte som jeg sagde

der ellers er bygget ind i det der er regelsættet

jeg har bygget min ordførertale op ud fra det der er vores bevæggrunde og det er også at det sikkerhedsmæssige perspektiv betyder noget

ville have fået en forståelse for den usikkerhed der kan skabes i forhold til danskere og danske interesser så det her er ikke et enten eller

både og hvor det både er barnets tarv

ved lægefaglig hjælp men det var egentlig ikke det jeg spurgte om

at man ikke skulle lave en aldersgrænse på atten år af nationale hensyn der spurgte jeg om ordføreren mente at nationale hensyn går

over egen krop og ret til selv at vælge sin egen religion

så vil danmark være det første land i verden

været nogen risici forbundet med det her er der en reel risiko for at det går ud over drengenes sikkerhed

nej landets sikkerhed går ikke forud for barnets tarv det her er et samlet hele

omskæring ville foregå i det skjulte

overvejelser i forhold til det

man kunne også godt antage at forældre

har et ønske om at skade deres børn hvilket de jo faktisk risikerer at gøre hvis det er sådan at

forestille sig at at en aldersgrænse i stedet for måske ville anspore forældrene til at gøre sig nogle overvejelser om om tingene kunne foregå på en anden måde

det i virkeligheden ikke det der er sket efter at vi har lavet forbud

at indgrebene stort set er forsvundet fordi man

en aldersgrænse for omskæring er jo ikke det samme som et forbud mod omskæring

vi præcis slår dialogens vej an det er for socialdemokratiet det rigtige at gøre både nationalt men som jeg også sagde også internationalt der er jo ingen lande

som jeg i hvert fald lige er orienteret og ingen lande har et forbud med en aldersgrænse for drengeomskæringer altså

hensyn til forældrenes ønsker for deres børn

gør man det ud fra et ønske om at man vil gøre det bedste for sit barn men socialdemokratiet er klar på sin holdning vi er modstandere af omskæring af mindreårige når det ikke har en medicinsk begrundelse det har jeg sagt

jo nogenlunde sikkert at vi aldrig nogen sinde får sat det her spørgsmål på dagsordenen nogen steder er det i virkeligheden

vi beslutter os for at ville gå i en bestemt retning

flytte menneskers holdning undervejs og ville det ikke være det der måske kunne være med til også at animere til løsninger jeg vil gerne i den sammenhæng slå fast at for sfs vedkommende drejer det sig også om om en mindstealder for omskæring af drenge

nationalt og det er det vi prøver at lægge op til men vi har også

den her dialog internationalt vi vil meget gerne have den nordisk vi vil meget gerne have den i eu og det synes jeg skal være folketingets stærke tale i den her sammenhæng at den vej går

er meget tydelige de er imod omskæring af raske drengebørn

men vi vidste at det er afgørende at vi står

det kunne have betydning for vores

at ordføreren siger at da jeg svarede fru stine brix sagde jeg at vi ikke ville stemme for jeg sagde jeg har ikke set et ændringsforslag og jeg sagde det vil vi gerne kigge på frem mod tredjebehandlingen af det her beslutningsforslag

mig frabedt at der bliver lagt konklusioner frem på den måde for det

i forhold til at stå fast jamen hver og en argumenterer med sine argumenter socialdemokratiet vægter barnets tarv vi står på de svages side den svage parts side og der vil barnet altid være og vi siger og vi argumenterer for

vi reelt bange for at der er nogle børn nogle drenge der vil få foretaget omskæring under forhold og vilkår som udsætter deres helbred for stor risiko det vil vi ikke være med til til gengæld vil vi være med til at have dialogen med de religiøse trossamfund og alle parter frem mod en bedre situation end den vi har i dag

have på atten år for omskæring

er et slag i luften når man siger at man er imod omskæring

vedtagelsesteksten fra foråret meget konstruktiv meget velovervejet både i forhold til barnets tarv

værsgo

min holdning til omskæring

om at gøre op med omskæring

af raske børn forslaget pålægger regeringen at fremsætte et lovforslag der indfører en kønsneutral mindstealder på atten år for omskæring som ikke er nødvendig af helbredsmæssige årsager i dansk folkeparti

forstår vi til fulde den modstand der er mod at omskære børn

også slå fast at vi er imod at man skærer i raske børn

ikke blot forhindre at man omskærer børn

hvilket i dag er ulovligt

mange af os slet ikke forstår hvorfor det er nødvendigt at skære forhuden af små drenge de fejler jo ikke noget og de er nu engang skabt som de er

lang tid og der er mange forskellige holdninger til at omskære drenge i løbet af min tid som sundhedsordfører har der været flere sager hvor læger har foretaget omskæringer på uhygiejniske steder uden at have autorisation og til skade for barnet derfor har det også ofte været oppe i ordførerkredsen

i to tusind og tretten

fik vi sundhedsstyrelsen til at lave en undersøgelse om sikkerheden og der mente sundhedsstyrelsen at der ikke var nogen grund til at omskære men man kunne heller ikke påvise nogen sundhedsrisici vi ønskede derfor at lave en registrering af omskæringer men det blev stoppet af datatilsynet

og eventuelle gener der ville være

seksten at der kom en pligt for

at indberette alle omskæringer af drengebørn til landspatientregisteret uanset om de finder sted på en klinik eller derhjemme

bekendtgørelse fra sundhedsministeriet blev lægernes indberetningspligt nemlig skærpet og desuden at læger der forsømmer at indberette bliver straffet med bøde jeg tror dog ikke på at alle læger indberetter og det

mange forskellige ting

tror jeg end seks ministre i første omgang og en minister bagefter altså syv ministre i det hele i lukket samråd for at få vendt alle problemstillinger

vidste at vi ville komme til at diskutere det her på et tidspunkt og så ser det pludselig ikke så enkelt ud som man gerne vil gøre det til

hvor ville det være utrolig nemt hvis virkeligheden var at vi kunne lave et forbud og så ville alle holde op med at skære i deres drenge

det tror vi desværre ikke er tilfældet vi kan se at mange

tolvte uge i danmark men så tager man bare til sverige vi er på samme måde som forrige ordfører bange for at vi vil skubbe nogle derhen hvor vi skader flere børn end godt er og derfor kan vi ikke uanset om der kommer et ændringsforslag støtte

et forslag om et forbud

omskæring det var ordene fra

mindstealder på atten år for omskæring som ikke er nødvendig af helbredsmæssige årsager dele af talen her vil være gentagelser fra debatten

har opnået halvtredstusinde og ottehundrede og niogfyrre støtter

eftertanke når så mange borgere mener at forslaget er en god idé jeg forstår godt at sådan et forslag virker sympatisk på mange mennesker for vi ønsker alle sammen at passe på vores børn

jeg tror i bund og grund at rigtig mange danskere har utrolig svært ved at forstå hvorfor nogle forældre vælger rituel omskæring af drengebørn og hvorfor den rituelle omskæring som finder sted for eksempel blandt danske jøder er så vigtig en markør i et trossamfund

for mig at se er det en helt naturlig reaktion at tage afstand

lade nogle skære i vores børn uden en medicinsk begrundelse sådan har jeg det også jeg er mor til tre børn de to er drenge og jeg ville aldrig tillade at nogen rørte ved mine børn uden en saglig medicinsk begrundelse vi har i venstre besluttet ikke at støtte borgerforslaget og det har vi gjort efter grundige overvejelser i venstres folketingsgruppe

en ting er omskæring af drengebørn noget helt andet er omskæring af piger som borgerforslaget jo lægger op til at legalisere med en såkaldt kønsneutral mindstealder på atten år

tillades omskæring af piger er helt og aldeles uacceptabelt men der er forskellige tilgange til spørgsmålet om omskæring af drenge sundhedsfaglige sikkerhedspolitiske religiøse eller etiske argumenter taler til hver enkelt af os men med forskellig tyngde

redegøre for et par af dem en aldersgrænse på atten år for drenge vil betyde at troende jøder og muslimer kun vil kunne blive omskåret lovligt når de er fyldt atten år ifølge lægevidenskaben betyder omskæring senere i livet oftere komplikationer og en aldersgrænse kan med andre ord risikere at føre til at mænd der lader sig omskære vil få flere komplikationer end de ellers ville have gjort hvis de blev omskåret som børn og læner man sig op ad sundhedsstyrelsens anbefalinger

er meldingen herfra at man hverken tilråder eller fraråder rituel omskæring af drenge da vi i foråret behandlede f fem og tyve var fem ministre i samråd om omskæring af drenge og konsekvenserne af et eventuelt forbud det var lærerigt og gav os et solidt fælles udgangspunkt for de videre drøftelser vi har i venstre en bekymring for at man med et forbud vil skubbe på en udvikling hvor de jødiske samfund i stigende grad forlader europa at forbyde en jødisk tradition som har været praktiseret i flere tusinde år kan let tolkes som et signal om at medlemmer af den pågældende religion er uønskede det ønsker vi ikke i venstre samtidig ved vi reelt ikke om et forbud vil være virksomt det er let at forestille sig at forældre der ønsker

drengebørn omskåret i stedet for ville få omskæringen foretaget i skjul eller i udlandet hvor der gælder andre regler i danmark skal der være en læge til stede under omskæringen og det er vigtigt for os i venstre at man følger de anbefalinger som er meldt ud af sundhedsstyrelsen

så længe rituel omskæring af drenge ikke er forbudt

også mulighed for at rejse eventuelle klage eller erstatningssager og det er en tryghed for den enkelte i venstre ser vi ingen grund til at vi i danmark skal gå forrest som det første land i verden med et forbud vi har en bekymring for at et forbud mod drengeomskæring vil kunne medføre en risiko og at et sådant vil kunne misbruges til at tegne et forkert billede af danmark og få konsekvenser for danmarks internationale omdømme og for danskere der bor i udlandet det vil vi ikke risikere derfor har en samlet folketingsgruppe på linje med regeringen besluttet at venstre ikke støtter et forbud når det så er sagt skal vi selvfølgelig sikre at omskæringer foregår på en sikker og ordentlig måde og det fælles

f fem og tyve fra maj to tusind og atten har givet anledning til en række initiativer i øjeblikket arbejder styrelsen for patientsikkerhed på en opdatering af den faglige vejledning og målet er at opdateringen skal være færdig omkring årsskiftet så snart den nye faglige vejledning er på plads kan man arbejde videre med for eksempel smertedæknings registrerings og kontrolproblematikker

i venstre åbne for at lade for eksempel specialuddannede stå for omskæringen og se på hvordan vi sikrer bedre registrering det etiske råd har fremlagt en udtalelse om emnet udtalelsen støtter ikke et forbud mod rituel drengeomskæring og vi har i venstre taget bestik af udtalelsen og er på linje med et flertal af medlemmerne i det etiske råd venstre kan ikke støtte borgerforslaget som

tillade at nogen skærer i dem

gerne tillade at der bliver skåret i andres børn

omskæring af raske drenge uden en medicinsk begrundelse men vi støtter heller ikke et forbud

så tale for mit eget

spørger ind til jeg er liberal her banker et blåt hjerte og jeg er så liberal at selv om jeg aldrig selv kunne drømme om at lade nogen skære i mine børn uden en medicinsk begrundelse kan jeg sagtens rumme at der er trossamfund for eksempel det jødiske eller muslimske hvor det er en vigtig identitetsmarkør at omskære deres drengebørn

selv om jeg aldrig selv kunne forestille mig

vi ved jo godt at at de sundhedsfaglige organisationer er meget skeptiske over for enhver form for

at der er problemer forbundet med kirurgi så jeg tænkte om venstres ordfører måske

det er for nogle overvejelser som venstre gør sig i forhold til

de behov for tilretninger der måtte være i vejledningen er det i forhold til hvor indgrebet skal foregå er

sluttelig opfordrer folketinget til at bede styrelsen for patientsikkerhed om at opdatere den faglige vejledning om omskæring af drenge nu er det jo sådan

sundhedsstyrelsen er den højeste sundhedsfaglige myndighed vi har i danmark

også følge tæt hvad det er for

man mener er nødvendige men lad mig da sige helt grundlæggende

for eksempel smertedækning er helt afgørende for os i venstre ligesom det er afgørende at når der bliver foretaget rituel omskæring af drenge

at det er problematisk at vi skærer i raske børn men

og dansk folkepartis ordfører gjorde det at dialog er vejen frem

jeg lidt nysgerrig på hvad regeringen har af initiativer i forhold til at

og hvilke muligheder der eventuelt ville kunne være for at man i trossamfundene

ritualet til et senere tidspunkt hvor barnet var i stand til

perspektiver synes jeg det er vigtigt at vi også i et land som danmark kan rumme at der er er mindretalsreligioner som hvad skal man sige har rituel omskæring af drenge som

en identitetsmarkør og det synes jeg i udgangspunktet ikke er problematisk så jeg deler simpelt hen

anbefalinger og derfor synes jeg sådan set også det er helt fint

den vejledning man har som er fra to tusind og tretten at man opdaterer den og

ordføreren før sagde til fru may britt kattrup at man fra venstres side faktisk ønsker mindre omskæring af drenge i danmark men nu har fru jane heitmann lige sagt til fru kirsten normann

et problem at der er rituel omskæring jeg har forstået at venstre ikke er tilhænger af et forbud så det jeg spørger til nu er

holdningen til at man omskærer raske børn altså synes man at vi skal have mindre

at man mener

raske drenge uden medicinsk begrundelse men vi støtter heller ikke et forbud betyder det så at det er problematisk at vi har

identitetsmarkør nej jeg synes i udgangspunktet ikke at det

er problematisk men jeg synes det vil være problematisk som jeg sagde tidligere hvis man ikke følger sundhedsstyrelsens

er raske altså hvor der ikke er en medicinsk begrundelse vil man så gøre noget andet fra venstres side for

har mindre omskæring af drenge uden en medicinsk begrundelse jeg forstår at man ikke synes at et forbud er en god idé men kan man se

sagde at vi ikke støtter at

lovgiver eller ej eller at man fra myndighedernes side gjorde opmærksom på at der også er nogle hensyn til barnet som

lige tillade mig her kort at citere de to første afsnit i forhold til initiativer folketinget konstaterer at debatten om rituel omskæring af drengebørn er kompleks

der er mange vigtige hensyn der skal afvejes folketinget opfordrer regeringen til at indlede dialog med de berørte trossamfund om hvorledes man i samarbejde kan arbejde for at skærpe registreringen kontrollere og regulere omskæring af drenge under atten år når indgrebet ikke er medicinsk begrundet

vi kan da fra venstres side sagtens forestille os at tage de initiativer

er fru stine brix der er ordfører fra enhedslisten selv om jeg oprindelig har et andet navn på oversigten her

er ordfører det er i sig selv prisværdigt at der er mere end halvtredstusind borgere som har engageret sig i den her debat

for at vi i dag behandler det her borgerforslag

der indføres en kønsneutral aldersgrænse for omskæring af raske børn og at aldersgrænsen skal være på atten år enhedslistens holdning

fra vores årsmøde i to tusind og otte som helt klart siger at religiøst og kulturelt betingede kirurgiske indgreb er et valg som den enkelte selv må træffe bortskæring af raskt funktionsdygtigt væv

beslutning om på vegne af deres umyndige børn det må vi selv gøre når vi bliver gamle nok til det til gengæld mener enhedslisten ikke at reglerne vedrørende kvindelig omskæring bør lempes hvilket vil være en konsekvens af borgerforslaget som det er formuleret

vi fremsætte et ændringsforslag som præciserer eller ændrer forslaget således at det alene handler om en aldersgrænse for drenge som omskæres af ikkemedicinske grunde

et ændringsforslag hvor vi i stedet for at konkludere på hvordan man nu skal udmønte det

vurdere hvordan man bedst skruer et sådant

endelig synes vi det er vigtigt at

af en informationsindsats

er i de miljøer hvor drengeomskæring er enten religiøst eller kulturelt udbredt

respektive trossamfund men jeg mener at det der for alvor skal til hvis man faktisk ønsker en holdningsændring

er ingen tvivl om at her diskussion om drengeomskæring er følsom og det er den jo fordi to fundamentale rettigheder støder sammen på den ene side er der barnets ret til selv at bestemme over sin egen krop og hensynet til at man ikke udsætter et barn som ikke selv kan blive inddraget i den beslutning for unødig smerte

unødig risiko for komplikationer og komplikationer er der jo altid en risiko for når man

religionsfriheden

relevant i den her sammenhæng fordi rituel omskæring er en del af både jødedommen og islam

vejer hensynet til barnet imidlertid tungest derfor er det vores holdning at omskæring må vente til barnet er gammelt nok til at barnet selv kan træffe en beslutning og det er en holdning som vi deler med børneorganisationerne red

børns vilkår og børnerådet som jo tilbage i to tusind og fjorten lavede en fælles erklæring hvor de argumenterer imod rituel drengeomskæring jeg synes det bør være sådan i et sekulært samfund som det danske at barnets kropslige selvbestemmelse går forud for tusindårige gamle religiøse dogmer det centrale er at den her beslutning om at man bortskærer et

set ikke fejler noget og hvor der ikke er nogen grund til at operere skal være den enkeltes egen

et principielt synspunkt som ligger helt i forlængelse af den såkaldte

operere på mennesker som ikke selv er i stand til at give et informeret samtykke

at lægeforeningen dansk sygeplejeråd jordemoderforeningen og en lang række andre sundhedsfaglige organisationer

stribe af faglige kliniske selskaber alle er imod drengeomskæring

jeg synes at vores mere end tyve år gamle erfaringer med at lovgive mod revselsesretten

forbuddet mod pige og kvindeomskæring som også har været med til at forandre en praksis så på den baggrund

der findes mange forskellige holdninger til det her både i folketinget generelt og også i liberal alliance derfor er vi i liberal alliance fritstillet på området jeg vil meget gerne takke gruppen som har

og vi må sige at der findes mange lange religiøse traditioner for at omskære drenge og det skal man selvfølgelig have respekt for omskæring er for nogle en ekstremt vigtig religiøs og identitetmæssig markør derfor mener mange også i min folketingsgruppe at et forbud er alt for voldsomt i liberal alliance er folketingsmedlemmerne fritstillet selv mener jeg at man bør vedtage en aldersgrænse på atten år debatten vedrørende omskæring er kompleks og mange følelser og argumenter fremføres jeg mener klart at retten til egen krop og religionsfrihed står over alle andre hensyn og argumenter

for rituel omskæring af drenge så de selv kan tage en beslutning om hvorvidt de vil omskæres eller ej en omskæring er et mærke for livet det kan ikke ændres hvis man senere i livet skulle være ked af sin omskæring af en eller anden årsag kan den mig bekendt ikke ændres vælger man senere i livet en anden trosretning er man stadig omskåret og fysisk mærket med en anden religion end den man selv vælger det er for mig ikke religionsfrihed men selv om

for mig ikke er tvivl om at man bør indføre en atten årsaldersgrænse for omskæring af drenge uden medicinsk

mener jeg at debatten er blevet for skinger ingen almindelige forældre ønsker deres børn noget ondt og ingen tvivl om at omskæringen sker med kærlighed til barnet

fordi der er tvivl om om der indebærer en lovliggørelse af omskæring af kvinder hvilket jeg under ingen omstændigheder ønsker

vil jeg personligt stemme for en aldersgrænse på atten år for drengeomskæring uden medicinsk årsag

vi i dag står her i salen og debatterer b niende vi har tidligere stået her og debatteret det svære emne

igen og debatterer borgerforslaget om en kønsneutral mindstealder

sige et forbud mod omskæring af drengebørn

er strafbart efter straffelovens § to hundrede og fem og fyrre a at omskære piger og kan medføre fængsel i op

til fire år jeg vil også understrege at

er blevet sat fri til at stemme efter sin egen overbevisning og jeg har personligt ikke taget hundrede procent stilling til

jeg har lovet at sige at det har været en af vores mest omfattende og grundige processer i alternativets folketingsgruppe vi har haft adskillige eksperter på besøg vi har haft dem på besøg

vores gruppemøder i forbindelse med begge de her to debatter i folketingssalen og vi har haft repræsentanter både

er imod drengeomskæring at det er svært skyldes selvfølgelig de mange dilemmaer som vi ser i forbindelse med forslaget og jeg vil komme ind på nogle af dem her

man kan se debatten som et led i en fortløbende fortælling som handler om ikkevestlige

mange flere forskellige kollektive ritualer end jeg for eksempel er opdraget og opvokset med som jo primært er juleaften dåb konfirmation og bryllup

kan man sige at vi er individorienterede og at religion er en personlig og privat sag men alle religioner indeholder ritualer

for eksempel i jødedommen og blandt muslimer

altså den protestantiske tradition

med luther blev vi frigjort fra de mange katolske ritualer opfattes mere sekundært

har det gjort religion til en mere individuel sag og ikke noget der i samme grad sker kollektivt i fællesskaber så vi

afhængige af fællesskabet

og religiøse praksisser som disse religioner har mit blik mine normer og min kulturelle

så derfor forsøger jeg i denne tale

at det er vigtigt at prøve at forstå det er anderledes for ellers kan det skabe unødig frygt og

må beslutningen ske på grundlag af en afvejning

individets rettigheder som her drejer sig om retten til egen krop er det rimeligt at religiøse følelser sættes over andres følelser

end barnets egen ret til egen krop som forældre har vi ret til at opdrage vores børn efter de traditioner og overbevisninger vi lever efter

at forældre vælger at lade deres drengebørn omskære lade deres babyer få huller i ørerne

gå til sportsaktiviteter der kan være risikable og farlige for eksempel motorsport eller dykning

grænsen hvor langt kan vi gå som forældre artikel fjorten i fns børnekonvention understreger

i danmark har vi afskaffet revselsesretten fordi vi kulturelt mener det er skadeligt for børnene at vi slår dem og i slemme tilfælde kan vi få fjernet vores barn af myndighederne det er derfor

en forælder og hvad med det psykologiske

en afvejning af vores rolle som majoritet i et samfund over for en minoritet og i den forbindelse skal vi huske på at børn også er minoriteter

i dag med sundhedsministeren er det ok at foretage et indgreb på et raskt barn vel vidende at alle kirurgiske indgreb medfører en risiko afslutningsvis vil jeg sige at foruden de principielle etiske og sundhedsmæssige dilemmaer

mener jeg også at der er nogle praktiske overvejelser vi må gøre os for hvis vi forbyder omskæring af

kan jeg være nervøs for en yderligere marginalisering af en udskældt gruppe i danmark jeg kan også være nervøs for om omskæring vil komme til at finde sted under hemmelige og uhygiejniske forhold det kan vi som samfund ikke være tjent med for at runde af

meget få nemme svar derfor er jeg

hælder jeg til at tænke barnets tarv først men hvis jeg skal gøre et forsøg på at respektere alle også de voksne

har en anden kulturel baggrund end mig så hælder jeg måske til en model som de har

hvor omskæring skal ske på et hospital det var ordene jeg ser frem til at høre mine ordførerkolleger og ministeren folde nuancerne ud

og tage stilling og derfor kan jeg ikke udtale mig om om alle er afklaret

ikke afklaret og det jeg gav udtryk for er at de refleksioner som jeg er kommet med er nogle af dem vi har hørt på de møder vi har haft med nogle forskellige parter som både har været for og imod drengeomskæring så det er det jeg har reflekteret over

tager stilling til det her spørgsmål eller har man også en debat i partiet om hvad man mener man kan jo godt fritstille sin gruppe

jeg spørger egentlig også fordi alternativet som oftest taler meget om at have et involverende partidemokrati og det undrer mig lidt hvis det her alene er en diskussion der foregår i folketingsgruppen

jeg kunne forestille mig at der var mange i alternativet der havde en holdning til det her spørgsmål så

arbejder man for at få en officiel holdning eller at inddrage partiet i den

er et rigtig rigtig svært spørgsmål og jeg tror også det er svært at sige at halvfjerds procent af alternativets medlemmer ønsker det

som måske er fuldstændig lodret imod

ikke fritstillet som gruppe hvis vi går ud og

den snak som vi har her i folketingssalen i dag så

at bringe de mange fine nuancer i spil

imod et forbud mod omskæring jeg vil i min fremstilling læne mig op ad det vi fremførte fra radikal side da emnet senest blev drøftet i foråret da f fem og tyve

debatten om omskæring af drengebørn er dilemmafyldt og den er kompleks og svær børns ukrænkelige ret til egen krop og argumentet om at man

radikale venstre helt enig i vi så helst at forældre lod være med at lade deres børn omskære det er svært at forstå men er et forbud mod at lade drengebørn under atten år omskære så løsningen det tror vi ikke det er i den radikale folketingsgruppe og det er der flere grunde til først og fremmest handler det om

en af de første er hvordan man har tænkt sig at håndhæve loven og

skal sanktioneres og er vi sikre på

til børnenes bedste lad mig komme med et konkret eksempel et forældrepar rejser til udlandet kort efter barnets fødsel for at få foretaget en omskæring og herefter er de tilbage i deres helt almindelige dagligliv i danmark men hvad så med alle de børneundersøgelser som man går til hos egen læge i de første fire fem år af barnets liv hvad skal lægen gøre hvis hun opdager at barnet er omskåret og det ikke står i journalen eller kan vi risikere at forældrene slet ikke møder op til de her børneundersøgelser

blive indberettet er det til barnets bedste det

jeg helt oprigtigt er svært at svare på skal læger og sundhedspersonale til at indberette småbørnsforældre skal skolen vi er bekymret for hvad det vil betyde for de vigtige relationer og for børnene og hvad med straffen hvis det bliver indberettet skal det være bødestraf hvis man gør noget forbudt og skal der vel være en konsekvens

vi mangler svar på hvad sanktionen skal være vi lytter selvfølgelig også til sundhedsstyrelsen som ikke fraråder omskæring af drenge ligesom ingen andre sundhedsmyndigheder i sammenlignelige lande gør det der er endnu ingen lande i europa der har indført et forbud mod omskæring af drengebørn

et overblik over konsekvenserne af en lov og være i stand til at håndhæve loven på fornuftig vis når vi indfører den ellers bliver det bare symbolpolitik vi har som sagt i den radikale

standpunkt det har været svært men alle er enige om at vi ikke kan støtte et forbud mod omskæring af drenge under atten år det konkrete borgerforslag er desuden behæftet med en passus der ville tillade kvindeomskæring fra det attende år denne sætning alene ville også få os til at stemme imod borgerforslaget

skal finde løsninger også når det er svært

anerkender vi i sf religionsfriheden og forældrenes ret til at opdrage deres børn i deres egen tro på den anden side

vil barnets perspektiv altid

for sf det er også baggrunden for at sf er indstillet på at lovgive om en mindstealder for omskæring af drenge den unge mand som mod sin vilje er blevet omskåret som barn kan med rette kritisere samfundet for manglende respekt for retten til selv at bestemme særligt i forhold til at der er tale om et irreversibelt indgreb borgerforslaget som vi behandler i dag er imidlertid også ret vidtgående så lad det være sagt med det samme sf kommer ikke til at stemme for forslaget som det er beskrevet

har vi eksempelvis ingen intentioner om at ændre på lovgivningen i forhold til omskæring af piger og i sf har vi sådan set heller ingen intentioner om decideret at kriminalisere forældre

som er stærke i en bestemt tro

er vi indstillet på at stille det ændringsforslag som er nødvendigt med henblik på at få indført en mindstealder for omskæring af drenge det betyder hverken manglende respekt for bestemte trossamfund eller manglende respekt for religionsfrihed og det gør selvfølgelig stort indtryk på mig når en jødisk kvinde udtaler at hun hidtil har set sig selv som dansker med jødisk baggrund men at debatten om omskæring betyder at hun nu ser sig selv som jøde der bor i et land som ikke respekterer hende og hendes tro jeg respekterer både tro og mennesker men i sf vil vi altid vælge barnets perspektiv og selv om vi også anerkender

bare er en vigtig stemme i vores overvejelser indgår naturligvis også de medicinske forhold som eksempelvis mange læger og sundhedsfaglige grupper også har stærke holdninger til jeg er grundlæggende enig

med sundhedspersonalet i at kirurgi alene skal tages i anvendelse hvis der er medicinske begrundelser for det omvendt

kan man ikke fortænke forældre i at de læner sig op ad de sundhedsfaglige vejledninger for hvis indgrebene er uden risici hvad er der så at betænke sig på

kirurgi er altid et risikabelt indgreb og det er bedøvelse og smertebehandling i øvrigt også

tilgang til spørgsmålet om mindstealder for omskæring er og bliver barnets tarv uagtet vores respekt for forældrene og deres tro vi kommer ikke til at stemme for det samlede forslag men vi vil stille et ændringsforslag som

giver os mulighed for at tage stilling til en mindstealder for omskæring

blot lige gøre opmærksom på at lægeforeningen den første december to tusind og seksten skriver sådan her

eliminering af omskæring af drengebørn uden medicinsk indikation processen hen imod en

af omskæring af drengebørn uden medicinsk indikation er kompleks og bør varetages i dialog med de befolkningsgrupper for hvem drengeomskæring har en særlig religiøs eller kulturel betydning det vigtigste hensyn i overgangen hen imod eliminering af omskæring bør være de pågældende børns helbred herunder minimering af uautoriserede indgreb

kirurgiske indgreb er risikable og at smertebehandling af nyfødte børn er

ægget vi har snakket rigtig længe og jeg lytter mig til at alle mine kolleger

og at kirurgi aldrig nogen sinde er godt hvis ikke der er en medicinsk grund til det vi skal starte et sted og jeg tror det

set med socialdemokratiske øjne

ikke forbud for forbud gør bare at indgrebene finder sted under andre forhold og det er det de kalder uautoriserede indgreb med risiko for drengenes sikkerhed er ordføreren enig i den

vi faktisk ikke mit udgangspunkt er at jeg

der er nogen forældre der ønsker at skade deres børn og derfor tror jeg også at en mindstealder for omskæring af drenge

og så er der rigtig mange fra andre sundhedsprofessioner som med rette gør opmærksom på at kirurgi aldrig er et

flere af ordførerne der omtalte det vi står med her og som er et borgerforslag som et lovforslag det er altså et beslutningsforslag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

herunder også formodet samtykke jeg synes derfor vi skal overveje nøje

vi vælger at gå videre frem

have en modsatrettet konsekvens af det vi egentlig ønsker det er også det der har været drøftet i

kreds og nu har vi lige behandlet et lovforslag her lidt tidligere hvor vi tager en række initiativer i forhold til netop at styrke organdonationsområdet i danmark og fra regeringens side synes vi

vi tager den diskussion løbende også

i etisk kreds spørgsmålet om formodet samtykke

i den seneste tid jeg selv og hvor vi jo på på de her etiske møder så sent som i forbindelse med det etiske råds udtalelse fra juni to tusind og

informeret samtykke over for formodet samtykke

det var en udtalelse de kom med på baggrund af at den tidligere sundheds og ældreminister og de drøftelser der havde været i

aktivt havde bedt det etiske råd om at komme med en anbefaling til folketinget i forhold til spørgsmålet om formodet samtykke et flertal i det etiske råd tretten medlemmer anbefalede at samtykke til organdonation fortsat burde ske på baggrund af informeret samtykke og flertallets begrundelse var at informeret samtykke udtrykker respekt for individets anatomi integritet og ret til selvbestemmelse ligesom det lader individet bære ansvaret for egne dispositioner flertallet i rådet fandt også at informeret samtykke oplagt kan suppleres med informationskampagner og andre tiltag

donation og dermed øge donationsraten på et møde i etisk kreds i efteråret to tusind og sytten støttede partierne op om at opretholde informeret samtykke og vi drøftede også i den sammenhæng en række initiativer der så positivt kunne være med til at understøtte at vi fik styrket organdonationsområdet i danmark yderligere spørgsmålet om

også meget aktuelt når man så

organdonation i danmark kan at der fortsat er mennesker der dør mens de venter på et nyt organ

håber jeg da på at debatten om borgerforslaget i sig selv har fået flere til at melde sig som organdonorer ligesom jeg håber på at de initiativer vi gennem det seneste år senest i dag på tværs af partierne har iværksat for at styrke organdonationsområdet også får en effekt vi har i sidste samling tilladt anonym nyredonation og vi har med det lovforslag som vi har behandlet i dag også taget yderligere skridt i forhold til både at sikre at de femten til sytten årige kan tage stilling og tilmelde sig som organdonor men også at man

kan være med til at understøtte at flere tilmelder sig blandt andet med flere informationsaktiviteter og målrettede kampagner for at få flere til at tage stilling til organdonation for der er ingen tvivl om at området skal styrkes så vi kan få flere til at tage stilling til organdonation

set også det jeg oplever altså at vi på tværs af folketingets partier har iværksat en række initiativer omkring

det vi har kaldt organdonationspakken som skal være med til at få flere i befolkningen til aktivt at tage stilling til organdonation og også

sundhedsstyrelsen har også foretaget en undersøgelse som også har været drøftet i

afdække hvor borgerne søger information om organdonation og hvordan man bedst når ud til borgerne om budskabet resultaterne af den undersøgelse vil også indgå i arbejdet med at udforme nyt oplysningsmateriale og en ny kommunikations og informationsstrategi på på området og i den sammenhæng har vi jo også drøftet specifikt at der er rigtig mange ældre medborgere som måske uden selv at vide det ender med at konkludere på egne vegne at de nok er for gamle til at være organdonorer selv om vi med de teknologier og

faktisk kan bruge organer også fra ældre mennesker i et helt andet omfang end man kunne tidligere og der er det jo vigtigt at vi også sikrer at informationsmaterialet og kampagnerne når ud til alle befolkningsgrupper i det danske samfund

at sikre at flere tager stilling det har også været sådan at vi hidtil har sendt donorfolderen ud sammen med sundhedskortet og måske har det her med at

sikre at vi også via for eksempel e box brugte

de muligheder vi har for digital kommunikation derfor er vi

om at der fra det nye år igangsættes forsøg med udsendelse af information og opfordring til at melde sig til donorregistret via e box

være når man fylder atten år det kan være på andre

alligevel skal kommunikere og hvor det kan være et vigtigt tidspunkt at gøre folk opmærksomme på at det ville være godt hvis de også tog stilling til organdonation som sagt har

en ny informationskampagne som særlig skal adressere de ældre medborgere i vores samfund i forhold til at få flere af dem til at tage stilling til at blive organdonor endelig moderniseres donorregistret og det betyder bla

at borgeren fremover modtager en tak for tilmelding når vedkommende tilmelder sig digitalt

sendte sin tilmelding sådan lidt ud i det blå og skete der overhovedet noget og hvad fik

også i højere grad arbejde med som vi også har drøftet i den politiske kreds forskellige initiativer hvor vi også kan bruge de sociale medier til at sætte positivt fokus på om man er organdonor og om man nu har husket at tilmelde sig

som følger op på handlingsplanen om organdonation fra to tusind og fjorten ligger der også en række initiativer i forhold til at styrke indsatsen i sundhedsvæsenet og initiativer over for befolkningen mange af initiativerne er i gang og vi har også sammen med dansk folkeparti med de penge der blev afsat på finansloven sidste år afsat yderligere penge til dansk center for organdonation i forhold til at styrke informationen og være med til at opsamle og generere viden på området

flere opgaver i den

sådan set at man må sige at vi med de penge vi har afsat også for sundhedspuljen til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet som vi har

med dansk folkeparti og som dansk folkeparti fik på finansloven sidste år i høj grad også dermed giver flere muskler til at sikre at

dansk center for organdonation kan planlægge målrettede kampagner som kan være med til at få flere danskere til at tage stilling til organdonation derudover indgår det i regeringens finanslovsforslag at styrke dansk center for organdonation med yderligere trehundredetusind kroner i to tusind og nitten og tre

og tyve og med fem million kroner årligt i årene efter for at få flere

vi står her i dag nemlig hele diskussionen om borgerforslaget og diskussionen om formodet samtykke stille sig selv det spørgsmål om om det er der vi er nu jeg anerkender på regeringens vegne til fulde behovet for at der er flere

melder sig som organdonor og også behovet for at vi handler på området og derfor synes jeg også det er vigtigt de initiativer vi har taget igennem de seneste par år i forhold til

men jeg synes også stadig væk at der er flere ting vi kan gøre og vi skal også tage bestik af de initiativer vi nu har sat i gang i forhold til at vurdere om de har den ønskede effekt herunder også vurdere om de initiativer man for eksempel har taget i norge hvor man fra statsligt hold har

organdonor men sige ja til

positivt kunne overvejes i danmark ligesom vi jo heller ikke opfordrer

til at tage stilling til at blive bloddonor men at vi opfordrer dem til at blive bloddonor

vi frem til yderligere diskussioner om organdonationsområdet sådan at vi kan sikre at flere danskere tager stilling

at formodet samtykke eller automatisk tilmelding til donorregistret sådan som det ligger i forslaget og som vi også har drøftet på baggrund af

etiske råds stillingtagen til spørgsmålet sidste år er det skridt vi ønsker at tage nu og derfor kan vi ikke støtte beslutningsforslaget om automatisk organdonation sådan som det foreligger i dag

det er ikke nok at vi alle sammen snakker om at organdonation er vigtigt og at vi tager nogle små initiativer for det betyder jo stadig væk at der er mennesker som venter på at få et organ

jeg gerne spørge regeringen hvis ikke man kan se sig selv i hele det her forslag kan vi så i det mindste blive enige om det der er en vigtig del af forslaget nemlig at vi jævnligt skal spørge folk for at få flere til at

halvandet års tid og også på baggrund af handlingsplanen tilbage fra to tusind og fjorten og løbende derefter taget en række initiativer i sidste samling tog vi et initiativ om at tillade anonym nyredonation i danmark for at sikre at vi forhåbentlig kunne få flere

ved desværre også at der er mennesker der dør på venteliste vi har taget initiativer i fællesskab om at sikre

opfordre folk også via e boks

til at tage stilling til organdonation og også målrettet køre kampagner

med dansk folkeparti afsat flere penge til at vi kan få

bliver styrket vi har også på finansloven afsat penge til at styrke den indsats yderligere og vi har så sent som i dag behandlet et lovforslag som giver også de femten til sytten årige mulighed for at tage stilling det her er jo ikke bare små initiativer det en række af initiativer som vi fra regeringens side

ønsker at se resultaterne af fordi vi faktisk mener det er vigtigt at vi også løbende tager bestik af om debatten rykker og om den rykker nok

gerne spørge ministeren igen vil ministeren være med til at vi finder nogle tidspunkter hvor det giver mening at man spørger folk

så det ikke bare er en fysisk pjece som du kan få enten ved

bliver sendt ud når du får nyt sundhedskort men at vi målrettet kommunikerer med folk når vi faktisk tror de er i en situation hvor de kan tage stilling det kan være på førstehjælpskurset når man tager kørekort det kan være når man bliver atten år det kan være når man rammer pensionsalderen og det kan også være en lang række tidspunkter ind imellem

gøre det som vi jo kan se i undersøgelser at rigtig mange danskere gerne vil

aktivt at tilmelde sig så vi reelt set får flere der kommer til at stå i vores register i danmark på donorområdet

nogle borgere måske bare ikke få frameldt sig selv om de rent faktisk gerne ville

vi aktivt skal tage stilling der er rigtig mange mennesker der

også i forlængelse af det som fru lotte rod

der kunne så vælge et tidspunkt

det kunne passende være når man bliver myndig

ved samme lejlighed også aktivt tage stilling

det her ikke ikke at man dermed ikke

kan træffe beslutningen på et senere tidspunkt men at man aktivt tager stilling til det det

er omdrejningspunktet i det etiske råd

også det som vi alle sammen her

at vi vil være sikre på at folk rent faktisk aktivt har taget stilling men det forudsætter jo ligesom at det

tvinge alle folk til at tage stilling altså have et formodet samtykke hvis de ikke har taget stilling

er det jo borgerforslaget og som jeg sagde vi synes

gennem den senere tid som netop handler om at folk skal tage stilling men at konsekvensen

ikke bliver at vi aktivt tilmelder

dem igen om et halvt år eller

nogle nye initiativer der skal få dem til at tage stilling

at der hvor det er væsentligt at tilføje lidt flere nuancer

om pårørende

formodet samtykke og man dermed bare er blevet tilmeldt fordi man ikke har fået

skal man samtidig opretholde donorregistret

taget stilling til at de gerne vil være organdonorer

taget stilling til at de ikke ønsker at alle deres organer skal doneres derfor synes vi sådan set fra regeringens side at de initiativer vi nu har iværksat over den senere tid

lov til at blive foldet ud vi afviser på ingen måde at vi skal tage flere initiativer vi kommer til at tage flere initiativer også i danmark for at sikre at flere bliver organdonorer

de diskussioner tager vi rigtig gerne med folketingets partier vi synes bare ikke at borgerforslaget har den rette balance her

etiske råds bemærkninger er jo netop at vi risikerer det som ministeren også selv er inde på lige nu men jeg taler for at man måske finder et tidspunkt i vores liv

man får kørekortet udstedt tager stilling til

vil være organdonorer eller ej altså et aktivt valg det kunne også være i forbindelse med at man skal modtage

så imødekommer vi jo netop det som det etiske råd også beder os om nemlig at sørge for at mennesker faktisk har taget stilling

egentlig også at vi har diskuteret i etisk kreds

ligesom siger det er altså en god anledning til at du også får taget stilling til organdonation det er i mit univers noget andet end

bare tag stilling

vi som vi gør når vi siger at blive bloddonorer i stedet for tage stilling til bloddonation

at der er flere der tilmelder sig donorregistret og ja den diskussion tager vi

socialdemokratiet herre flemming møller mortensen

beslutningsforslaget her som handler om automatisk organdonation fra man er fyldt atten år jeg vil gerne takke dem der står bag initiativet det her er

det er både grundigt og sagligt og jeg tror at årsagen til at man har kunnet få mere end halvtredstusind underskrifter på det her er at man måske har hørt

historier kender borgere som har stået og manglet et organ for at have et godt liv for at have et trygt og sikkert perspektiv på fremtiden og derfor er det her jo et godt forslag som rammer ind at danmark har nogle udfordringer på det her punkt

alle der måtte se lytte til eller læse vores debat her gør din egen holdning klar i forhold til organdonation

at for få gør det det her er et ofte debatteret emne her i folketinget bredt i befolkningen i medierne og alle mulige andre steder det socialdemokratiske mål er klokkeklart vi skal have organer nok som kan tilbydes til de borgere patienter der mangler et nyt organ

have perspektivet på et godt fremtidigt liv

det betyder jo at mennesker skal stille sig til rådighed frivilligt og sige at jeg må være donor på det tidspunkt hvor jeg ikke selv kan beslutte det eller at man har meldt sig også som levende donor hvordan gør vi det her bedst som samfund

det aktive tilvalg eller er det det aktive fravalg hvordan gør vi det bedst

meget utålmodige på det her punkt og samtidig meget eftertænksomme

hvad er situationen i dag ja med udgangen af første halvår

to tusind og atten står der fire hundrede og ni og tyve patienter

to og tyve procent det er langtfra nok og paradokset opstår mellem de to og tyve

har tilmeldt sig og de firs eller fem og firs

det paradoks skal vi finde løsninger på sidste år altså i to tusind og sytten var der var der tre hundrede og fire og halvfjerds patienter som blev transplanteret og fik mindst et organ

skiftende ministre og skiftende folketing og skiftende sundhedsudvalg har drøftet hvordan vi kan lave markedsføringen bedre for det er jo det det drejer sig om at forstå alvoren i det her

meld dig som en samfundsnyttig borger i den her sammenhæng

i live det er det vi appellerer til

organdonation og spørgsmålet herom altså hvordan vi

er altså på ingen måde en enkel sag det er en sag hvor der rejser sig rigtig mange også vanskelige etiske dilemmaer men vi er i socialdemokratiet parate til at drøfte

fravalgsordning men spørgsmålet er for vigtigt til at det kan besluttes i et beslutningsforslag som det her fordi der er ting vi

fravalgsordning bedre belyst det gælder især i forhold til de etiske problemstillinger det etiske råd har udtalt sig at vi kan gøre brug af det men vi skal have sat det i spil også for at få det forbundet med en ordning

formodet samtykke hvilke konsekvenser er det

vil vi få flere organer eller ej derfor opfordrer vi i socialdemokratiet regeringen og den samlede kreds til at vi grundigt tager fat

at få belyst både de etiske og de faglige problemstillinger ved en ordning for en organisation baseret på formodet samtykke så vi kan træffe beslutninger på et ordentligt og oplyst grundlag det vil vi opfordre regeringen til

faktisk er utålmodige for vi bevæger os for langsomt frem mod det klare mål som socialdemokratiet har så vi skal ikke ligge stille

slutte af med at sige at det jo så er årsagen til at vi

beslutningsforslaget som det ligger her men jeg vil gentage over for hver eneste dansker gør din stilling klar her meld dig og lad os sørge for at vi kan få et helt andet kvalificeret og godt og dækkende tilbud til de mange danskere der mangler et organ

i ikke støtte det her forslag

at lave en model hvor vi aktivt spørger danskerne i situationer hos lægen om

på dagsordenen næste gang som de radikales ordfører foreslår så vi får pindet direkte ud hvordan

vi også sende et signal til de mere end halvtredstusind borgere som er lige så utålmodige som jeg er som socialdemokratiets sundhedsordfører og så synes jeg

det her beslutningsforslag så vi kan sende et signal også som følge af beslutningsforslaget hvor vi kan prøve at lave en opsamling på nogle af de ting der

jeg bare at socialdemokratiets ordfører er enig med mig i at

handlingsplanen i to tusind og fjorten og i den sammenhæng er det utrolig vigtigt at sige at patientorganisationerne var var med ved bordet de faglige organisationer

var med ved bordet sundhedsstyrelsen sad sad med og man prøvede at lave en liste over de bedste initiativer og trædesten og vi har jo lagt rigtig mange af dem ud men det har bare ikke haft den ønskede effekt og derfor er socialdemokratiet utålmodige derfor siger vi også at det her med en aktiv fravalgsordning

noget vi afviser vi vil blot have undersøgt tingene grundigere og det behøver

handler om automatisk organdonation

hver gang vi har en debat om organdonation

fire og tres var den dag hvor århus

og det var en operation som har sat

det har reddet mange mennesker unge som gamle mænd som kvinder og en ting er blot vigtig for at disse operationer kan gennemføres og

kommer fra et andet menneske

komme fra et andet menneske er netop det der gør debatten svær fordi vi kommer ind på etik og moral og den kan være meget forskellig fra menneske til menneske jævnligt har vi debatten herhjemme om organdonation og grunden til

er jo de ventelister som vi har herhjemme hvor flere når at dø inden de bliver tilbudt et organ

kommer rundt om den enkeltes følelser og sætter fokus på vores egen død samt hvad der sker når en af vores pårørende ligger for døden

ikke altid nemt at tale om for hvem ved hvordan man reagerer når

at man er utålmodig og så vil jeg sige

siddet på hænderne de sidste elleve år hvor jeg har været ordfører i to tusind og otte var det fru pia christmas møller der på det tidspunkt

at man skulle kunne tage stilling hver eneste gang man var oppe hos lægen præcis det som radikales ordfører fremfører

flertal med stemmer fra dansk folkeparti

huske det var at det var lægerne der satte sig imod eller ville have betaling

men i de ti år der er gået der har været adskillige sundhedsministre siden

vi i flere beslutningsforslag om at få flere organer

man skal være automatisk organdonor men vi mener at vi skal gøre hvad vi kan for at folk tager stilling

beslutningsforslag om en målsætning

fik flere organdonationer fordi de var dygtigere til

sige at få talt med de pårørende der stod i en situation hvor de kunne sige ja det var grunden til at vi fremsatte et beslutningsforslag om en handlingsplan som

så det her med at man bliver utålmodig kan

man gør i andre lande vi har lige haft

parlamentarikere i udvalget

hvor mange de donerer men de var

afdøde jeg synes vi gør rigtig mange gode ting i næste uge næste fredag starter vi op med en ny kampagne som netop skal få flere til at melde sig vi skal være meget mere rundt på sociale medier

rundt der hvor de ældre også kan få at vide som ministeren var inde på at man sagtens kan være donor når man bliver ældre

succes som vi har sat i gang for hvis man kigger på hvad der var i to tusind og

firehundredetusind donorer i dag er der over en million og det synes jeg er rigtig godt når vi ser på det ud af en befolkningsgruppe på lidt over fire millioner

under atten år kan jo ikke tage stilling endnu så dem tager vi lige væk fra beregningen

at en automatisk donation gør at man så siger nej og så kan det aldrig ændres heller ikke selv om de pårørende står i sidste øjeblik det kan man ved en der siger ja der kan man faktisk ændre det selv men

taget stilling til et nej og det vil jeg være bange for

organregisteret men ville ordføreren kunne bakke op om et forslag

vi beslutter at alle danskere skal tage stilling eksempelvis ved udstedelse af kørekort eller for eksempel som en forudsætning for at man kan modtage nemid

er blevet bedt om at tage stilling for de de fleste af os ved jo godt at en af årsagerne til at folk ikke får det gjort er sjusk så hvis vi nu ligesom kunne fastsætte sådan et tidspunkt hvor

folk får taget stilling vil ordføreren så være med til det

etiske råds bekymringer i forhold til om folk måske bare ikke er opmærksomme på at

der er nogle der ikke tager stilling

vi skal vende debatten og tale om af os to der skal

miste en af vores kære der skal sidde og sige mens blodet er

slår at de skal være donorer det taler vi for lidt om

et organ det skal vi blive bedre til men ja

man får spørgsmålet når man kommer til lægen men det skal ikke være et ja eller nej der skal også være

til at tale om hvad der kan ske hvordan man kommer herfra og hvordan vi kan tage ordentligt afsked med vores kære

at der er en afkrydsningsmulighed der hedder ved ikke men det er trods alt et faktum at halvfems procent af danskerne synes at organdonation er vigtigt og mener at det er vigtigt at vi tager stilling til

atten år som rent faktisk har taget stilling

et udtryk for at der er nogle der bare ikke lige får det gjort det giver vel en god anledning til at sige at hvis der nu var et naturligt tidspunkt og det kan godt være at det ikke er kørekortet det kan godt være at det er nemid

tidspunkt hvor vi ved at mennesker har sat sig ned og overvejet det her spørgsmål

for at de så siger nej fordi de er i tvivl og så vil vi aldrig nogen sinde få den hjælp når vi taler om studier så har

halvfems procent af danskerne er positive

tres procent er imod formodet samtykke

er sandheden her har vi

i pointen om at der er flere

stilling i det øjeblik hvor man har fået at vide at der ikke er mere at gøre

hele pointen i det

spørge folk og det at vi har automatisk tilmelding ændrer jo intet ved at man stadig skal tage aktivt stilling tværtimod er det en del af modellen at man skal tage mere aktivt stilling end man gør i dag

for den der kommer ind på hospitalet og

en taknemmelighed når der er en der faktisk giver liv til andre den respekt skal vi blive ved med at have

glipper hvis vi bare mener at alle er mulige donorer og det vil være socialt skævt

beslutter er donorer fordi de ikke selv har taget stilling

de måske har det socialt dårligt eller nogle andre ting

på præcis samme måde som man skal tage stilling i dag og hvis man ikke har taget stilling

at man jo også spørger de pårørende så det burde jo hjælpe dansk folkeparti med at kunne være med i det her forslag fordi det vil styrke at flere får taget aktivt stilling så vi får færre af de situationer hvor de pårørende sidder

gerne vil leve i uvidenhed om hvad der sker med dem den dag de dør

kan sætte kryds ved men der er nogle der ikke ønsker at gå ind og tage stilling

eller deres kæres og sådan skal det blive ved med at være vi

næste taler er ordføreren for venstre

fremsat på baggrund af et borgerforslag der har syvoghalvtredstusinde og sekshundrede og treoghalvtreds støtter

jeg gerne dvæle lidt ved for om beslutningsforslaget bliver vedtaget eller ej er opmærksomheden på organdonation vigtig opmærksomheden og fokus på organdonation får flere til at melde sig som organdonorer beslutningsforslaget her er jo i sig

med til at skabe et fokus og det er der brug

og de åbenlyse udfordringer der er omkring at sikre flere

mange syge danskere er på venteliste til et nyt organ og den barske virkelighed er at nogle mister livet før der findes en egnet donor og det gør mig umådelig trist vi må og skal sikre at flere danskere tager stilling og der er mange veje man kan gå formodet samtykke som forslaget her handler om er en vej at gå tilbage i to tusind og seksten da danmarks sundhedsminister hed sophie løhde drøftede vi blandt andet i ordførerkredsen formodet samtykke og i forlængelse

besluttede det etiske råd at arbejde med emnet udtalelsen derfra talte sit tydelige sprog rådet kan ikke anbefale formodet samtykke men anbefaler til gengæld at der tages flere initiativer

og jeg skal være ærlig og sige at præcis som når vi drøfter andre problemstillinger der har et etisk islæt så er meningerne mange og vi betoner hver især argumenter for og imod med varians og med forskellig tyngde

at lægge os op ad det etiske råds anbefaling men erkender også

vi villige til at drøfte problemstillingen igen for nylig genlæste jeg rapporten

organdonationsdatabasen vedrørende to tusind og sytten og tallene

i er nedslående tillad mig kort at citere i to tusind og sytten indberettede intensivafdelingerne to tusind tre hundrede og ni og halvtreds dødsfald seks og tyve

var patienter som havde pådraget sig en omfattende skade af hjernen de patienter

hvor det er relevant at personalet er opmærksomme på muligheden for organdonation

af alle afdøde var dog potentielle donorer da deres tilstand umiddelbart var forenelig med betingelserne for at kunne konstatere hjernedød

af de i alt to tusind tre hundrede og ni og halvtreds afdøde patienter

det er jo sagen i en nøddeskal når kun fire procent ender med at donere et organ til et medmenneske et nyt organ der kan betyde forskellen mellem liv og død

og senere fremgår det af rapporten at i fire og tredive procent af tilfældene skyldes manglende donation

mange flere til at tage stilling og allerhelst blive organdonorer heldigvis er der bred politisk enighed om at styrke indsatsen for at flere skal tage stilling

blot nævne et par vi har netop førstebehandlet lovforslag l en hundrede og ti som giver de femten til sytten årige mulighed for at tage stilling til organdonation og der sker meget i regi af sundhedsloven når man fylder femten så derfor giver det god mening at vi

opfordringer til vores atten årige via e boks om at tage stilling og en særskilt oplysningskampagne målrettet vores ældre med finansloven har regeringen og dansk folkeparti prioriteret midler til dansk center for organdonation til både oplysningskampagne ansættelse af en ny medarbejder og en styrket oplysningsindsats og det er stærke signaler at sende når indsatserne prioriteres via finansloven

har et udtalt ønske om at styrke indsatsen for at flere tager stilling til organdonation tilmelder sig aktivt fordi ingen bør dø

ikke kan tilvejebringe de livsvigtige organer venstre kan ikke umiddelbart støtte beslutningsforslaget men støtter på alle måder intentionerne bag flere skal tage stilling og vi ser gerne at mange flere donorer tilmelder sig organdonation og som jeg sagde tidligere anser vi ikke debatten for afsluttet vi følger organdonationsområdet tæt og såfremt vi ikke formår at sikre flere liv med organdonation

forslagsstillerne og til de mange tusinde som har skrevet under på borgerforslaget

debatten i sig selv har betydning for at

det er jo i hvert fald en ting som vi alle sammen kan være helt enige om er vigtig og og givtig

beslutningsforslaget som det ligger vi anerkender fuldt ud det problem som forslagsstillerne ønsker at løse

for mange formentlig også på trods af gode intentioner ikke får taget stilling til om de selv vil være organdonorer men vi mener ikke at det er den rigtige løsning at man automatisk er organdonor

borger selv bør tage i forlængelse af den debat vi havde før om omskæring af små børn kan man måske sige det handler om

at donere sine organer er en beslutning som

man altså selv kan tage og det er ikke noget som vi bare kan

gerne vil jeg synes også

pårørende der er til en potentiel organdonor når man som pårørende har viden om at

så tror jeg faktisk det er lettere at forlige sig med den proces

så ved man faktisk ikke som pårørende om de personer der står

konsekvensen vil være at der vil være nogle som bliver organdonorer uden at de rent faktisk ønskede det fordi de ikke fik meldt

til hele tiden at opfordre befolkningen til at tage stilling til at føre kampagner til at sætte midler af til spørgsmålet

op til de etiske diskussioner som det for mange mennesker kræver at tage stilling til spørgsmålet

løst det på den her måde ved at sige at

så svækker man det

som jeg tror er nødvendig for at det her vedbliver med at være et tema der er god opbakning til

så risikerer vi at skabe en mere negativ holdning til organdonation som sådan det er i hvert fald det jeg selv hører fra nogle af dem jeg taler med

har meldt sig som organdonorer

og det er noget af det vi drøfter som led i at vi nu har en handlingsplan

organdonation og som led i at vi løbende har møder hvor vi diskuterer hvad man kunne gøre flere har også nævnt

tidligere i dag jeg synes også det er en udmærket idé at man arbejder med at man løbende spørger på velvalgte tidspunkter om folk

og det er der jo også igangsat et forsøg med hvor man arbejder med det her med pop op meddelelser og man arbejder også med at sende en henvendelse ud i e boks

med hjælp overvejelser input til de diskussioner man bør have forud for at man tager stilling det tror jeg er vejen frem jeg er enig med

ordfører i at hvis man hele tiden beder folk om at tage stilling

til at være i tvivl om spørgsmålet retten til ikke at vide

eller for at få en nemid man har også en ret til ikke at vide

sige at der helt klart også er medlemmer af enhedslisten jeg er ikke

slå op i et principprogram

som vi har som parti officielt og som vi

donorer jo flere liv kan reddes derfor mange

et utrolig vigtigt emne

landene omkring os i forhold til organdonation fra afdøde

i donorregistret er steget fra cirka firehundredetusind personer i to tusind og otte til over en million personer i dag det betyder

at vi nærmer os vores nabolande i forhold til faktiske donationer den gennemsnitlige donor er relativt gammel så det tager noget tid før stigninger i donorregistret også sætter sig i tallene for de faktiske donationer

millioner i deres donorregister

det er en rigtig positiv udvikling mangel på donorer koster menneskeliv

det kan man for se i spanien som har opnået markante forbedringer for folk som har behov for et organ men i liberal alliance mener vi at man må tage hensyn til det store antal som har følelser i klemme i forhold til organdonation det er ikke rimeligt at formode

hvis man ikke selv har stærke følelser

her følelser men vi mener ikke at lovgivningen bare kan ignorere dem derfor går vi ikke ind for et formodet samtykke vi synes at man skal gøre meget for at fortsætte den rigtig gode udvikling i antallet af donorer

formodet samtykke man kan

at gøre det nemt for borgeren at få tilmeldt sig i virkeligheden er selve processen allerede utrolig nem så det handler om at få mindet folk om at det er vigtigt at få

gøre det endnu nemmere

at regeringen sætter gang i en stor informationskampagne og at vi har lagt op til at kontakte borgerne for at bede dem om at tage stilling

at man måske brugte nemid som andre også har nævnt her i dag sådan at alle borgere næste gang

vil være organdonorer men det er vigtigt for os at der

det skal være helt legitimt ikke at tage stilling der er ikke nogen der bliver dårligere borgere af at sige nej til

være organdonor eller

håber vi og tror at man kan få mange flere donorer

som vi ved faktisk mange der gerne vil være donor men som ikke får taget stilling til det og som ikke får tilmeldt sig det her kunne så være én måde at gøre det på uden at man altså derved forudsætter at nogen automatisk er organdonor så vi er meget imod

formodet samtykke men vil helt helt sikkert gerne have at vi laver meget information

og aktivt spørger borgerne for os er det bare vigtigt at man også kan

må ikke kun være et ja eller nej der skal også være mulighed for at sige

at liberal alliances ordfører er så tydelig på at man gerne vil have mere end vi har i dag og at liberal alliance gerne vil være med til at vi finder nogle punkter hvor alle folk bliver spurgt

der er flere der aktivt tager stilling

på det det må jo komme an på det videre forløb og de videre forhandlinger og samtaler

der kan være andre måder at gøre det på

se hvad det vil bringe når vi får talt om tingene

overordnet set er positive over for i alternativets gruppe på betingelse af de ting som står

og at det bliver nemt at melde sig fra når det er sagt vil

personligt dilemma for mig ligesom det øjensynlig er for mange andre danskere siden kun to og tyve procent har tilmeldt sig selv om halvfems procent rent faktisk går ind for

jeg vil godt læse et par uddrag op af en kommentar skrev for ti år siden da min mor døde og jeg selv skulle tage stilling til organdonation

siden var jeg censor på handelshøjskolen i københavn de studerende skulle skrive et debatindlæg en stor del af dem havde naturligt nok skrevet om organdonation

det var helt uforståeligt at så få havde sagt ja til at donere deres organer og de kunne slet ikke finde

argumenter der talte imod

jo også unge døden venter ikke lige om hjørnet

rationelle argumenter der taler imod organdonation det er derfor alle lægerne taler for læger er rationelle det er deres job jeg så engang peter lund madsen tale om emnet i morgen tv han var

oprørt over at så mange ikke forstod hvad

hvordan hjernen stille og roligt går i forrådnelse fra det øjeblik den dør problemet med organdonation er ikke alle de rationelle argumenter der taler for at redde en seksten årig dreng der netop er blevet kørt

eller en tyve årig lungepatient der har brug for en ny lunge problemet er at når man står over for et menneske som endda er éns mor

en masse symbolsk værdi og en masse

de havde fået den opløst med medicin hun var vågen og hun talte

festen hun var til for to dage siden blomsterne hun havde plantet i sommerhuset sådan lå hun i to dage sov og snakkede lidt indimellem vi var glade og fortrøstningsfulde hun skulle nok klare den

firs procent af den højre hjernehalvdel var væk medicinen havde ikke virket alligevel skulle vi være fortrøstningsfulde sagde lægerne vi skulle ikke give op det kunne gå begge veje vi skulle bare vente i den ventetid blev vi kaldt ind til lægerne som bad os tage stilling til min mors organer de understregede at de vidste om min mor ville dø men for en sikkerheds skyld min far var sikker i sin sag hun skulle donere dem jeg var usikker og vidste ikke nok men vi sagde ja problemet med organdonation er at vi alle vel gerne vil dø en værdig død og at vi også ønsker det for vores kære

havde hun været syg hvor meget

og som skulle bruges til at vurdere anvendeligheden af hendes organer

intensiv afdelingen klar til operation og lagt i respirator to uafhængige læger bedømte hende til at være hjernedød nogle timer efter blev hun kørt til operation den varede cirka seks timer

vil vide hvordan det foregår de vil ikke vide at man ikke kan være hjertedød når de opererer

er mere i verden end ens hjerne kan forstå

ja naturligvis skal man hjælpe andre hvis man kan men skal man ikke også hjælpe sin mor skal man ikke sørge for

om det er mere værdigt at dø i ro og fred end at dø på operationsbordet efter en seks timer lang operation

og jeg er stadig i tvivl men hvis jeg skal sige noget i

jeg opfordre til at man tager stilling

stod i hvor vi faktisk ikke helt vidste om vi var enige jeg kan godt forstå hvis folk ikke kan tage stilling til det men jeg vil opfordre til at man tager stilling tak for ordet for ordet

mens de står på venteliste hvert år er der hundredvis af danskere som lever med alvorlig sygdom mens de venter og hvert år er der tusindvis af mennesker som lever med at deres mor eller deres far eller deres søn eller deres søster eller deres bror er alvorligt syg mens de venter

hele det pres og stress der er med

et organ

har stiftet en patientforening

og nogle af dem er her også i dag det er esthers far

fem år og hun er blevet reddet af et nyt organ det er kristine

er kommet hertil direkte fra dialyse

simon som ikke er her mere og hvor moren har prøvet at stå i den situation hvor man får begge beskeder på en gang nemlig at

mere og så spørgsmålet må vi bruge organerne

og det er jo med til at rejse

der er mange danskere som gerne vil være organdonor men som ikke lige har fået meldt sig til jeg går ind for det her forslag fordi jeg synes det skal være lige så naturligt at man gerne vil give som det er

de to ting hænger sammen og jeg oplever

to ting som afsporer den her debat lidt det ene er argumentet om statens ejendom

det her forslag gør en til statens ejendom betyder det så

til organdonation så bliver man statens ejendom

det andet er hele det her med ordet

forslaget lægger jo ikke op til at man formoder at man gerne vil donere

en ændring af registreringen men det ændrer jo ikke på det forhold at folk skal tage stilling og at det stadig præcis som i

af donorregistret om man har taget stilling eller ej og at hele formålet med forslaget er at vi skal have flere til aktivt at tage stilling

i mit parti som ikke går ind for det her der er også folk i folketingsgruppen som hellere vil have en anden model

men det vigtige for mig er at vi gør

andre ordførere har været inde på

det her noget som vi

men der er stadig folk der venter vi har ikke knækket nødden jeg synes ikke at nogle og tyve procent er godt jeg synes det er for lidt og derfor er min holdning og radikale venstres ønske i det her at vi skal lykkes med noget der virker

vi gerne stille os i spidsen for at kunne samle flertal for det vi kan blive enige om

vi kan få mange flere danskere til at sige ja tak til

det der jo står er at der indføres automatisk organdonation for personer over atten år medmindre man aktivt framelder sig som organdonor

i dag er almindeligt at man gerne vil modtage så bliver det også almindeligt at man gerne vil give men forslaget ændrer ikke på at man stadig væk skal tage aktivt stilling

vil vi også fremover gerne have folk til at tage stilling og det noget at vi laver en massiv oplysningskampagne

medmindre man aktivt framelder sig som organdonor altså hvis man ikke har frameldt sig

er man organdonor det er jo det fuldstændig modsatte af hvordan

at være organdonor så skal man aktivt gå ind og melde sig fra men det ændrer ikke på at alle

stilling

betyder noget at man har taget stilling det er jo sådan at hvis man ikke har taget stilling

jeg tror ligesom forslagsstillerne på

at når man laver den her model kombineret med at vi finder flere lejligheder til at spørge folk

tusind tak til de borgere som har stillet det her her forslag

men jeg tror faktisk at det er det som borgerforslag kan nemlig tvinge os til at tage de svære diskussioner og det synes jeg også at vi er forpligtet til omkring halvfems procent af danskerne går i dag ind for organdonation men kun to og tyve procent af danskerne over atten år har registreret deres holdning i det nationale donorregister

problem og derfor er det også helt relevant at borgerne har stillet det her forslag rundtom i danmark sidder der nemlig tusindvis af patienter som har brug for organer hvis de skal blive raske de venter på et telefonopkald som kan betyde forskellen på om de overlever sygdom jeg forstår virkelig godt opbakningen til det her forslag som betyder at vi automatisk er tilmeldt donorregistret og som uden tvivl vil betyde at vi omgående omgående ville få flere organdonorer det er vigtigt at mange flere danskere i fremtiden tager stilling og registrerer sig som organdonorer

helt sikkert går rigtig mange rundt derude som ikke lige har fået taget stilling så vil et forslag om at vi automatisk bliver donorer og hvor vi aktivt skal melde fra også betyde at en masse mennesker ikke lige får det gjort

vil derfor også foreslå et ændringsforslag til borgerforslaget som indebærer at vi alle sammen får taget stilling at spørgsmålet ikke bare skal udsættes det kunne eksempelvis ske i forbindelse med at vi bliver myndige når vi modtager nemid og hvor vi forinden skal svare ja eller nej til organdonation det vil på sigt betyde at alle danskere tager aktivt stilling på samme måde

en her og nu indsats med informationsmateriale og omdeling på landets skoler og uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser

mange danskere går ind for organdonation men langt færre er registreret er det i sig selv et eksempel på at vi stadig væk ikke er lykkedes med indsatsen flere danskere skal tage aktivt stilling til organdonation sf stemmer ikke for forslaget som det ligger her men vi vil gerne

stille et ændringsforslag som i højere grad kan medvirke til at vi skal tage stilling

til at flere tager stilling vil være mere af det samme og det anerkender vi et ændringsforslag skal derfor i stedet sikre at vi skal træffe en beslutning at vi skal skrive ja eller vi skal skrive nej men jeg hører også på ordførerne

i sundhedsudvalget at det giver mening måske også at overveje et ved ikke

vejen frem til at vi kan komme et skridt nærmere at alle mennesker aktivt skal tage stilling

fint ville kunne indeholdes i et ændringsforslag så det vil være indstillingen fra sf at vi prøver at arbejde videre med det

er helt på linje med sf flere organer ja tak men jeg bed mærke i

at formodet samtykke omgående

indført formodet samtykke men det har ikke

kun to og tyve procent af danskerne har fået registreret deres holdning jeg tror desværre det samme vil ske hvis vi har formodet samtykke nemlig at mennesker vil være tilmeldt men de har reelt ikke selv truffet beslutningen og får i øvrigt ikke lige gjort noget ved

vil skabe nogle

men også i forhold til den enkelte jeg synes det er vigtigt at vi reelt har taget beslutningen selv og der ville et forslag hvor vi aktivt tager stilling til om vi ønsker at være organdonor eller ej gøre en forskel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

som jeg allerede både i skriftlige svar til folketinget og også på samråd j den trettende november har

at det aldrig har været den politiske intention at de ydelser og indsatser som sker i hjemmesygeplejen skulle være forbundet med

egenbetaling konkret i form af at

som forslagsstillerne også bemærker har vi over de seneste år set en udvikling hvor flere sundhedsfaglige opgaver løses i det nære sundhedsvæsen det er grundlæggende positivt

med til at sikre at borgerne kan modtage en sundhedsfaglig hjælp og behandling de har behov for også tæt på eget hjem eller helt ude i eget hjem mange kommuner har for eksempel gennem de senere år også etableret kommunale akutfunktioner og de kommunale akutfunktioner er en integreret del af hjemmesygeplejen og det vil sige at de ydelser som leveres i akutfunktionen er sundhedsfaglige ydelser kommunale akutfunktioner skal varetage særlige sygeplejefaglige opgaver som ikke kan håndteres i den almindelige hjemmesygepleje

man havde forestillet sig da man lavede det grundlæggende regelsæt for den kommunale hjemmesygepleje for mange år tilbage i bemærkningerne til beslutningsforslaget fremgår det at selve opholdet på en kommunal akutplads reguleres efter serviceloven mens det sygeplejefaglige indhold reguleres efter sundhedsloven og at kommunerne derfor kan opkræve egenbetaling for den del af det samlede tilbud der vedrører opholdet

det derudover kan lade sig gøre fordi de nuværende regler åbner op for fortolkning jeg vil gerne benytte lejligheden

ved førstebehandlingen i dag at understrege

ikke efter sundhedsministeriets vurdering

det nuværende regelsæt tilbud om hjemmesygepleje herunder tilbud der gives på en kommunal akutplads er juridisk alene defineret som en sundhedsfaglig ydelse i sundhedsloven med tilhørende regler sundhedsministeriet har også indhentet ekstern juridisk bistand og konkluderer blandt andet på den baggrund at kost med videre er en del af det vederlagsfrie tilbud om hjemmesygepleje når en borger modtager en indsats fra en kommunal akutfunktion som er organiseret som en akutplads og at tilbuddet derfor alene gives med hjemmel i sundhedsloven det har vi også drøftet på samråd

at der så alligevel er nogle kommuner der i dag opkræver egenbetaling skyldes måske at der ikke har været tilstrækkelig opmærksomhed på at sondre mellem sundhedslov og servicelov i den udvikling der har fundet sted på området derfor har sundhedsministeriet også vurderet at der kan være behov for at tydeliggøre reglerne på området sådan at det eksplicit kommer til at fremgå at kost sengelinned olign indgår som en del af det sundhedsfaglige tilbud på en kommunal akutplads som jeg sagde på samråd j er egenbetaling på akutpladser også båret ind i forhandlingerne om finansloven hvor vi drøfter det med vores gode samarbejdspartner dansk folkeparti som jeg også ved er meget optaget af emnet jeg ser også at de kommunale akutfunktioner er

omdrejningspunktet i beslutningsforslaget i tæt sammenhæng med den generelle udvikling af vores sundhedsvæsen en udvikling der har gjort at vi er nødt til at stille krav til opgaveløsningen i de nære sundhedstilbud

jo også nævne at vi allerede har lavet kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen som en del af handlingsplanen for den ældre medicinske patient som vi har aftalt med dansk folkeparti og jeg synes egentlig et godt eksempel på

set allerede er begyndt at stille krav til kvaliteten af den kommunale opgaveløsning på tværs af landet både når det gælder kompetencer men også når det gælder udstyr det betyder også at fra i år skal akutfunktionerne leve op til kvalitetsstandarderne for overhovedet at kunne betegne sig som en kommunal akutfunktion om kort tid vil regeringen præsentere en sundhedsreform som også skal lægge sporene for sundhedsvæsenet de næste mange år frem det er en reform som har

mere nærhed i behandlingen og også gøre op med de regionale forskelle vi ser landet over

i dag oplever hver femte patient ikke at sygehuset samarbejder med den kommunale pleje når de bliver udskrevet og det er et af de punkter som regeringen med reformen ønsker at tage hånd om

ser et behov for at der bliver taget hånd om også når det gælder om at sikre at man både forebyggende men også efter udskrivelsen og ved hjælp af de kommunale akutfunktioner sikrer en bedre sammenhæng og en større helhed i patientens samlede forløb vi mener også at det er til gavn for patienterne at få en behandling der griber mindst muligt ind i hverdagen og at det også har en stor værdi at blive behandlet i vante omgivelser det være sig i eget hjem eller tæt på eget hjem og det ved vi jo særligt gælder for nogle medborgere i vores samfund at det har en endnu større værdi at blive behandlet tæt på hvor man selv bor eller helt ude i eget hjem men som sagt vurderer mit ministerium sundhedsministeriet at kost sengelinned olign er en del af det samlede sundhedsfaglige tilbud på de kommunale akutpladser

det drøfter vi lige nu med dansk folkeparti i finanslovsforhandlingerne på den baggrund opfatter jeg beslutningsforslaget som unødvendigt og kan ikke støtte

opkræve brugerbetaling for de ydelser der ligger omkring hjemmesygeplejen de bemærkninger

beslutningsforslaget som ministeren henviste til om hvorvidt der var tale om

stammer jo fra et ministersvar hvor ministeren havde fået et bidrag fra kl som beskrev at det var sådan man opfattede lovgivningen

behov for at præcisere lovgivningen for vi må

kunne vi lige så godt vedtage det beslutningsforslag

så er vi jo i så fald enige vi kan efter min mening også lande det på andre måder men i hvert fald glæde mig over at vi får ryddet op på det her område og bare sluttelig spørge ministeren

kan få deres penge tilbage

at man uretmæssigt er blevet opkrævet et beløb

har man jo i høj grad ret til

hvad det er for et hjemmelsgrundlag kommunen mener

har opkrævet pengene på og også hvad det er for klagemuligheder

man som borger har men der er jo ingen tvivl om nu har vi diskuteret det her ad flere omgange og som jeg

oplyste om diskuterer vi det også

et forslag som vil kræve at man finder nogle penge for det er jo typisk det man

i forbindelse med finansloven altså vil det koste noget

der efter regeringens opfattelse skal betale for at vi sikrer at der ikke er nogen brugerbetaling

med henvisning efter sundhedsloven til akutpladserne

det jeg har sagt tidligere og det er også på den baggrund vi har indhentet juridisk bistand og

de svar jeg har givet til folketinget at få afklaret i hvilket omfang

at der er en række kommuner hvor der ikke har været opkrævet brugerbetaling på akutpladserne og derfor indgår det i finanslovsforhandlingerne med dansk folkeparti både fordi jeg ved det er et område der også optager dansk folkeparti ligesom vi diskuterer det

vi også i den forbindelse at afklare hvad det så er for en økonomi der er forbundet

at der nu var truffet en beslutning om

de ydelser som man tidligere henlagde som en mulighed for brugerbetaling under serviceloven at der nu var sket den afklaring som ministeren

jeg svarede også helt konkret på et spørgsmål fra herre flemming møller mortensen at jeg kunne bekræfte at der var indhentet juridisk bistand i går har jeg fået et skriftligt spørgsmål om hvorvidt der ligesom lå et skriftligt juridisk

det var ikke tilfældet da vi havde samråd j og jeg kommer selvfølgelig også til som der er blevet anmodet om fra folketingets side

også indgår men jeg synes

kvalificerede hvis ministeren havde sikret at der var givet det her svar

netop de juridiske bidrag altså hvordan det forholdt sig så jeg føler mig sådan en lille smule afklædt i forhold til

hvad har dog været ministerens begrundelse for at vi ikke skulle vide det forud for behandlingen her men

som er utvetydig det var den ikke på

vil oversende det juridiske bidrag det har ikke frist

nu ligger der et skriftligt juridisk bidrag det gjorde der ikke da vi havde samråd j og det er måske også grundlaget for at det kan være at ordføreren synes at jeg taler klarere det er klart at når den juridiske eksterne bistand som jeg omtalte på samråd j nu også foreligger i en skriftlig form så giver det et andet udgangspunkt for at kunne

end man har når det stadig væk er en drøftelse hvor sundhedsministeriet har en juridisk vurdering

flytning af opgaver fra sygehusene til

er årsagen til at der er opstået de her

set ikke at kommunerne bare har tænkt det gør vi bare jeg tror de har sammenlignet med nogle aflastningspladser

set også en af mine bekymringer i forhold til

hvordan undgår vi nu en konflikt

hvornår noget er henvist efter sundhedsloven til akutpladser og hvornår noget

risikerer vi i virkeligheden ikke rigtig mange sager i ankestyrelsen hvis ikke der kommer en meget meget klar definition på hvad

og kan ministeren garantere at vi vil se en nedgang i antallet af borgere som risikerer at skulle betale brugerbetaling

ender på en akutstue

også at formanden for folketingets sundhedsudvalg fru liselott blixt

udgangspunkt i greve kommune hvor formanden for udvalget også er udvalgsformand i forhold til at der er en klar skelnen mellem sundhedsloven og serviceloven det var

der er en meget stor forskel på om vi taler

er ved at blive visiteret til en plejehjemsplads eller

hvilket lovgrundlag man er henvist dertil det var også den drøftelse vi

samråd j og jeg mener stadig væk at der er markant forskel på om man som borger

selv kunne ønske sig og og har behov for

at man efter et hospitalsophold bliver bliver udskrevet og har behov for sygeplejefaglig hjælp i hjemmesygeplejen

men jeg kender også til nogle af de sager hvor vi har haft

tvivlsspørgsmål i forhold til hvornår noget var

hvornår det var et behandlingsredskab

i ankestyrelsen så der er nogle uafklarede

ministeren om ministeren er enig i

vi opkræver betaling for ophold på akutstuer eller hvad det nu måtte være

vil opleve at der simpelt hen er ældre som er nødt til at fravælge den nødvendige hjælp og pleje og behandling fordi de synes de ikke har råd til det vi taler om ophold der kan koste op til fire tusind kroner

i mit univers er det sådan at hvis man er

et spørgsmål om hvad man selv kan vælge så er det jo et spørgsmål om en vurdering af at man sådan set har behov for et sygeplejefagligt tilbud som forudsætter at man er til stede på en akutplads derfor er det tilbud jævnfør sundhedsloven inkluderet at man får kost at man får tøjvask sengelinned og lignende stillet til rådighed som en del af det samlede tilbud derfor kan jeg ikke følge fru kirsten normann andersen i den her diskussion om at det skulle skabe social ulighed det er da netop med til at sikre et mere nært

fuldstændig den socialdemokratiske holdning

besøgte holstebros sundhedshus et nybygget fantastisk hus med masser af sundhedsfunktioner masser af flerfaglighed både kommunale funktioner regionale funktioner almenpraksis og private funktioner også den her funktion og konstruktion er

vi har de store regionale sygehuse hvor vi har højt specialiserede funktioner vi har andre regionale sygehuse hvor man kan have elektive eller akutte funktioner og så ser vi for os landskab i fremtiden hvor man har nærhospitaler hvor flerfagligheden spiller ind tæt på der hvor borgerne bor på det her sundhedshus i holstebro havde de cirka fem og tyve akutpladser det var virkelig en fornøjelse at opleve det

se personalet være aktiv se

patienter det er så borgere og pårørende være en del af den funktion som udfoldes her det er en

ny funktion vi har bygget op hvor sundhedsstyrelsen jo også har sat kvalitetsrammer op for fagligheden og for at sikre noget ensartethed det går så knap så godt endnu men jeg lytter til det ministeren siger og der har vi et fælles mål for det det er jo noget der er sket over de senere år altså at kommunerne gør rigtig meget for at styrke det nære sundhedsvæsen også ved at oprette den her form for akutpladser for særlig ældre som alternativ til indlæggelse men det kan også være et spørgsmål om at man der kan modtage noget pleje og noget omsorg og noget behandling efter man har været indlagt for socialdemokratiet

er den frie og lige adgang til sundhed en fuldstændig ufravigelig grundsten i vores velfærdssamfund og derfor er

skridt i den forkerte retning når vi har kunnet opleve at der har været brugerbetaling på det her område når behandling som plejeophold der før var helt gratis for borgeren fordi det foregik inde på sygehusene pludselig koster penge fordi det nu sker

i kommunen det vil gå hårdt ud over de svageste ældre og vi har jo

socialdemokratiet mødt rigtig mange der har undret sig over hvordan pokker det her ligesom kunne finde sted så har vi vi som ministeren

haft et samråd hvor vi har drøftet det her og hvor ministeren også sagde

er som jeg også lige gav udtryk for i mit spørgsmål til sundhedsministeren noget forundret over

er sket noget noget før hvorfor har vi ikke fået det her

jeg synes virkelig det har taget en drejning siden det sidste

på det her felt i hvert fald står det fuldstændig klokkeklart fra socialdemokratisk side hvor vi vil hen for vi vil ikke have den her egenbetaling

det giver altså ulighed og det giver et fuldstændig forkert signal om

jeg må sige at jeg synes det er sneglefart at man ikke i sundhedsministeriet

sikre en afklaring af det her noget før

det her svar ikke gives lige så klart på samrådet

i forhold til finanslovsforhandlinger eller andet

haft finanslovsforhandlinger for et halvt år siden

gået ud over borgere og det er heller ikke en rimelig en rimelig måde vi sender signaler

om det må dækkes ind som brugerbetaling når det er servicelov

ikke når det er sundhedslov her synes jeg man skal prøve at kvalificere det arbejde der ligger i ministerierne og tage tingene mere alvorligt end

jeg har hørt det ikke var regeringens intention og nu hører vi i dag

opkræves brugerbetaling heller ikke når det er sundhedsloven der skal dække det der er medicin leje af linned transport

udspil at det her vil vi ikke stå model til

hvis vi får lavet en præcisering lynhurtigt sådan at det bliver kommunikeret til alle otte og halvfems kommuner hvad regelsættet skal være det er

også det kommunerne skal kunne forvente af et sundhedsministerium og et folketing jeg synes lidt det er blevet blevet trukket i langdrag og at holdt en lille smule for nar i den her sammenhæng men jeg er glad for at ministeren præciserer med tydelighed i dag tak

de kommuner der ikke har vidst hvilke regler der gjaldt på området finder ud af hvad der er rigtigt og forkert

to kasketter på en kommunal kasket og en

tager penge for

to tusind og elleve for de ældrepenge som dansk folkeparti fik sat af i en vk regering

rigtig mange år siden efterhånden

her akutstuer med ilt og sug og hvad der ellers skulle være lavede aftaler med praktiserende læger

det til at man så kunne modtage nogle som

så jeg undrer mig selvfølgelig over at der er nogle kommuner der har gjort det jeg har også været lidt bange for at man blandede det sammen en midlertidig plads en rehabiliteringsplads eller en akutstue

skal man være meget mere klar over det fik jeg også sat på dagsordenen da vi lavede en

handlingsplan for den medicinske patient hvor vi netop fik defineret hvad

er nogle der har taget betaling og nogle

så jeg håber der kommer en klarhed så kommunerne hundrede procent ved hvad det er

præcis det som dansk folkeparti har taget så jeg håber

vi inden længe kan præsentere en finanslov hvis vi kan blive enige og hvis ikke vi bliver enige om finansloven

det kan jo ikke rigtig være begge dele og jeg bliver lidt i tvivl og egentlig også når jeg hører ministeren for

siger man at sundhedsministeriets opfattelse er at reglerne er klare og

side kan der alligevel være behov for en præcisering begge dele kan jo ikke rigtig være

så man ligesom ved hvad forskellen er og

er også derfor mange blander de her stuer sammen man har ude i kommunen der er politikere der ikke er sundhedsfaglige der ikke kender forskellen selv og det vil sige at når

sundhedsvæsenet uanset alder økonomi status eller andet og sådan ønsker vi i venstre det skal være lige adgang og gratis behandling er en hjørnesten i det danske sundhedsvæsen og fra venstres side deler vi det udgangspunkt som forslagsstillerne fra enhedslisten betoner at der ikke bør være brugerbetaling for ophold på kommunale akutfunktioner eller i hjemmeplejen for den sags skyld efter sundhedsloven akutpladserne i kommunerne er grundlæggende en god idé både for de ældre som for eksempel er i fare for at dehydrere på en varm sommerdag

for de ældre som efter kortere eller længere tids sygdom og hospitalsindlæggelse måske nok er klar til at blive udskrevet fra hospitalet men ikke er helt klar til at møde hverdagen i egen bolig og akutpladserne er et godt eksempel på nærhed i sundhedsvæsenet jeg har selv besøgt akutpladser blandt andet i espe på fyn og glædet mig over de hjemlige omgivelser som de ældre kunne komme sig under desværre har vi set en rigtig træls udvikling hvor brugere af akuttilbuddene og funktionerne er blevet opkrævet betaling for opholdet

det er smerteligt at være vidne til når brugerbetaling sniger sig ind i sundhedsvæsenet ad bagvejen og det er en udfordring at der er store kommunale variationer både i forhold til hvilke kommuner der opkræver betaling og hvor meget det duer ikke der er ifølge kl tres kommuner der har oprettet akutfunktioner og to og halvtreds opkræver egenbetaling hos borgeren med sundhedslovens § en hundrede og otte og tredive i hånden må jeg blot konstatere at kommunerne har ansvar for at tilbyde vederlagsfri sygepleje efter lægehenvisning anderledes forholder det sig jo med servicelovens § fire og firs stykke to når for eksempel en ægtefælle har brug for aflastning og i det tilfælde kan kommunerne opkræve betaling for for eksempel mad det har aldrig været tanken at brugen af akutfunktioner skulle medføre en

og det er også en forkert sti at bevæge sig ned ad og den vej ønsker vi ikke at gå i venstre derfor kan jeg med ro i sindet til forslagsstillerne sige at i sparker en åben dør ind for netop i disse dage forhandler regeringen finanslov med dansk folkeparti og sådan som jeg hører

er netop brugerbetaling for akutpladser et omdrejningspunkt i forhandlingerne

er vi altså som jeg tidligere sagde fra venstres side

er en række grænsetilfælde som mere er begrundet af historiske tilfældigheder end sådan en dyb rationel begrundelse

eller forklaring på at ham som falder på cyklen og brækker armen kan behandles kvit og frit mens ham der falder på cyklen og får tandskader kan risikere at skulle have tegnebogen frem i forhold til pleje i kommunerne har man jo brugt den skildring at udgifter i

skal være uden brugerbetaling imens der godt må være brugerbetaling for udgifter i medfør af serviceloven

altid været intentionen som de tidligere ordførere også har sagt at udgifterne til akutpladserne skulle afholdes i regi af sundhedsloven og det har dermed aldrig været intentionen at der skulle være brugerbetaling

liberal alliance at det giver god mening at rette op på det her vi synes grundlæggende det giver god mening at der er en retssikkerhedsmæssig tilstand så

ikke er forskel på om du bor i den ene kommune eller den anden kommune det må være sådan at man er lige uanset hvilken kommune man bor i når det kommer til brugerbetaling på sundhedsområdet derfor er vi sådan set også glade for i liberal alliance at det her problem er løftet i finansloven

kræver stort set alle kommuner i region hovedstaden i hvert fald betaling for de akutpladser de har til sårbare ældre det er selvfølgelig uholdbart og uhørt i et samfund hvor vi alle skal have fri og lige adgang til sundhed og

at det lyder som om der er enighed om det så jeg vil da

at sige tak til enhedslisten for at have fremsat beslutningsforslaget fordi

det er utrolig vigtigt at få sat fokus på det her område det er jo store beløb som vi har set

en akutplads i en kommune som flere også

to lovgivninger vi har en servicelov og en sundhedslov

benytte serviceloven til at kræve rimelig høje beløb

det er positivt at ministeren har

må vi gøre noget ved det jeg håber også at der sidder rigtig mange

og kigger på den her debat i dag og går tilbage i deres kommunalbestyrelser og siger gør vi det i den her kommune jeg sidder i

set ikke rimeligt at opkræve så store beløb fra sårbare grupper af vores borgere i samfundet så

fortrøstningsfuld og positiv i forhold til det der er blevet sagt fra flere regeringspartiers

håber på at vi finder en løsning på det her som har været helt urimeligt

med det her beslutningsforslag

lille smule komisk fordi sundhedsministeren har lavet snigeren på os det er

klassisk politisk træk

sørger regeringen altid for at man får det fikset på en måde hvor beslutningsforslaget ligesom bliver unødvendigt

man kan jo som politiker være meget optaget af hvem der får æren for det men man kan jo også bare være glad for

og derfor giver det jo god mening at vi dermed også finder ud af

at vi i meget højere grad også diskuterer hvor det også

mere fælles ledelse mere fælles økonomi og så er der også nogle af de her ting som kommer til at give sig selv og det bliver jo den store

vil jeg bare sige tak for arbejdet til

det her forslag om afskaffelse af brugerbetaling ved ophold på kommunale akutpladser i stedet for sygehuse og også tak til ministeren jeg behøver ikke kalde det snigeren jeg synes

det er på høje tid at regeringen forholder sig til lige præcis det her vigtige spørgsmål vi har selv i sf stillet spørgsmålene om brugerbetaling rigtig mange gange og vi har også haft flere samråd om brugerbetaling i ældreplejen fordi vi oplever at grænserne for gratis sundhed flytter sig og det er skævt brugerbetaling i sundhedsvæsenet er generelt skævt det må ikke være pengepungen der skal afgøre om vi får den rigtige hjælp det lever slet ikke op til idealet om lighed i sundhed brugerbetaling for eksempelvis akutstuer er helt urimeligt og skaber i den grad ulighed i sundhed og i takt med at sygehusene udskriver patienterne tidligere og tidligere

efterlader det jo nogle patienter i en svær

situation ikke mindst ældre patienter de er ofte er for raske til at ligge på de effektive sygehuse men for syge til at komme hjem og det er samfundets opgave at tage hånd om patienterne indtil de er helt raske det kan sagtens give mening at kommunerne overtager en del

af indsatsen det er billigere både for kommunen og for regionen og så meget desto mere urimeligt er det at en del kommuner så tager betaling for noget som hidtil har været gratis for os alle sammen som patient på et sygehus skal man heldigvis ikke betale for mad og drikke medicin leje af linned og rengøring

en uskik at tage betaling for netop det blot fordi behandlingen

flyttet fra sygehuset og ind i kommunen et ophold på en akutstue koster i gennemsnit en hundrede og tres kroner om dagen og regningen kan nå at blive enorm inden patienten er

til at blive udskrevet regningen på de her ydelser kan afholde nogle patienter fra at takke ja til tilbuddet om en akutstue det er dybt problematisk og i øvrigt rigtig farligt

bare fordi de ikke har råd brugerbetaling hører ikke hjemme i det danske sundhedsvæsen det skal stoppes i sf vil vi gerne have brugerbetalingen væk fra sundhedssystemet da vi mener at det er ulighedsskabende vi mener derfor også at vi generelt bør sætte en proces i gang hvor vi langsomt men sikkert afskaffer brugerbetaling i sundhedsvæsenet så vi alle har lige ret til god behandling uanset vores økonomiske vilkår det går den forkerte vej hvis regeringen accepterer at man sniger ny brugerbetaling ind ad bagdøren for en nye gruppe af patienter

der er for raske til effektive sygehuse men ikke raske nok til at komme hjem

glad for at ministeren siger at det er

ad notam jeg vil være rigtig optaget af

regeringen samtidig også sikrer

ikke får en ny glidebane hvor

patienter risikerer at skulle have deres sager afgjort i ankestyrelsen den ene gang efter den anden fordi kommuner og regioner så ikke kan blive enige om hvorvidt det var den ene type behandling eller den anden type behandling

være begejstret over at der er udsigt til at vi får en løsning på det her problem som som jo blandt andet blev rejst i sommer

dr afdækkede at der er store forskelle på

opkræver brugerbetaling når man bliver indlagt på en kommunal

jeg hører udmærket synes jeg og

hvert fald fuldstændig entydigt hører fra alle folketingets partier er

helt enig i jeg synes det er helt urimeligt når man bliver indlagt på en kommunal akutplads som borger i stedet for på et sygehus at man så lige pludselig bliver opkrævet en brugerbetaling for noget der før i tiden

jo den formulering at vi ønsker at

regeringen skal fremsætte et lovforslag

har jo stillet forslaget fordi vi kan konstatere at

hvis det var fuldstændig tydeligt

så kunne man allerede i sommer da debatten rasede

brugerbetaling det gjorde man ikke tværtimod

er jo os der behandler og vedtager lovgivningen

at det var oplagt at vi så gjorde

og fik mulighed for at diskutere sagen i salen og

når man allerede i starten af september kunne konstatere at der var behov for at klargøre loven

så ikke allerede ligger et lovforslag som vi kunne tage stilling til

set at det burde gå noget hurtigere end det der er tilfældet

så nye toner fra ministeren vi kan så

diskutere skændes er måske så meget sagt om hvorvidt det er nye toner

talepapir fra samrådet i sidste uge sagde ministeren der at man var i dialog med kl om hvordan lovgivningen var og ministeren sagde også flere gange at man bad kl om

for at opkræve den her brugerbetaling hvorimod

at man fra ministerens side ikke mener at den hjemmel

det ikke er lovligt at opkræve brugerbetaling i forlængelse af det synes

ulovligt er blevet afkrævet brugerbetaling

den betaling tilbage ministeren lægger op til at man som borger selv skal henvende sig jeg synes måske

set at det burde være et ansvar for de myndigheder der ulovligt har kradset

tilfælde kommunerne at man så gennemgår

krævet brugerbetaling ind fra og betaler de penge

det synes jeg ville være på sin plads og det synes jeg da at vi skal forfølge

videre hen ja så burde være ganske enkelt at når folketinget er enige så er flertallet

været herinde på christiansborg i lidt over syv år

tillader mig lige at oversætte hvad det er

uanset hvilken regering der er

et beslutningsforslag man ikke selv har fremsat der bliver

fru lotte rod fred være med det det vigtigste er

gerne sende det til afstemning

ser i mig ikke længere så det kunne jo også være en opfordring til at lægge taktikken lidt til side og så kunne